forslag til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tolv af martin lidegaard nick hækkerup michael aastrup jensen christina egelund rasmus nordqvist

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v ti af nikolaj villumsen

v elleve af søren espersen bortfaldet

der er ikke nogen finanslovsaftale på plads og de vigtigste pligtopgaver som vi alle har interesse i at få håndteret er blevet skubbet bogstavelig talt sidste øjeblik og to tusind og fem og tyve planen

ubestemt tid er det håndværk

at kalde det godt håndværk ville nok være lige at stramme den det minder vel lidt mere om den der håndværker man har rykket

blot for at sætte det man populært kalder en trøstestige ude i indkørslen så man ligesom føler at

der trods alt sker noget den stige kan erfaringsmæssigt blive stående der ret længe i socialdemokratiet ærgrer det os at vi ikke

i gang med forhandlingerne tidligere for der er masser af opgaver som vi burde være i gang med at løse i fællesskab gennem brede aftaler regeringen burde fokusere sine kræfter på det der tydeligvis er enighed om i dansk politik eksempelvis at gennemføre vækstinitiativer til gavn for hele landet i stedet for

produktionsarbejdspladser i vestjylland ud med badevandet med den eneste begrundelse at man synes vindmøller er grimme danmarks statistik har for nylig opjusteret væksttallene for perioden to tusind og tretten til

de tal viser at væksten i perioden har været kraftigt undervurderet målt på bnp per indbygger betyder opjusteringen at dansk økonomi er i topti og rykker foran både sverige og tyskland alene i to tusind og femten har bnp således været undervurderet med en og fyrre

milliard kroner men allervigtigst

at dansk økonomi har været på rette spor i de

gensidige forudsætning en måned senere konstaterede han

det tidspres vi har kan det ikke lade sig gøre at komme i mål

har ikke blot undret os her på christiansborg men nok størstedelen af befolkningen men lad mig bare slå fast

vi har eksempelvis klart tilkendegivet at vi gerne vil løse pligtopgaverne og vi har også klart sagt at vi er parate til at indgå aftaler om vækstinitiativer det er muligt at trøstestigen i indkørslen er sat frem til herre anders samuelsen der måske skal ned fra det meget omtalte træ en dag det ser dog ud til at dansk folkeparti effektivt har taget alle trinene

jeg tror det må skyldes regeringens besparelser på arbejdstilsynet at ingen endnu har fjernet denne sørgelige trøstestige uden trin af sikkerhedsmæssige årsager vi har ad flere omgange opfordret til at

blokpolitikken til side og finde brede løsninger til gavn for danmark desværre ser det ud til at blive et meget lukket forløb regeringen og dens støttepartier er i gang

næste års finanslov og det har formået at

for eksempel skabt usikkerhed på boligmarkedet fordi man endnu ikke har formået at lave en aftale om fremtidens boligskattesystem

for regeringen holder fast i finanslovsforslaget i de besparelser i pensionisternes boligydelse som blev aftalt sidste år det betyder at regeringen lægger op til at spare to hundrede million kroner på ældres boligydelse næste år

for at indgå bindende forlig afgørende fordi de massive investeringer vi beder erhvervslivet foretage i vores energisystem forudsætter stabile rammevilkår hvis ikke industrien kan stole på at en aftale er en aftale så trækker de deres investeringer

har valgt kun at føre drøftelser med dele af energiforligskredsen i denne sammenhæng er mig en gåde

skabt usikkerhed om den kollektive trafik hvor regeringen forsøger at tage

gidsel og ikke mindst er der skabt usikkerhed i en række af landets kommuner i jylland og på fyn der har lagt tid og arbejde i at tilbyde eksisterende bygninger til en ny politiskole vest for storebælt blot for så at finde ud af at regeringen ikke vil bruge deres mange gode forslag til noget som helst om den proces har venstres borgmester arne sigtenbjerggaard fra vejle eksempelvis sagt

og så har man jo virkelig gjort en masse af os andre kommuner til grin for vi har brugt så mange ressourcer og mandetimer på det her

ændrer spillereglerne undervejs

også noteret mig at folketingsmedlemmer fra venstres egen gruppe har undret sig over processen ifølge herre thomas danielsen har processen været fuldstændig vanvittig og kalder på en efterrationalisering internt

det er faktisk lidt vanskeligt at være uenig med herre thomas danielsen i den betragtning hvordan regeringen kan handle uden om det flertal i folketinget der står bag politiforliget er mig

som

om den førnævnte togfond måske kan finansministeren her fra talerstolen redegøre for hvorfor forligspartierne ikke har været indkaldt til drøftelser i den sag for socialdemokratiet står det fortsat klart at der må være tre store ambitioner for danmark danmark skal være dygtigere vi vil gennemføre en opkvalificeringsreform og sikre at flere er en del af arbejdsmarkedet opkvalificering af ufaglærte til faglærte

både sikre den enkelte varig tilknytning til arbejdsmarkedet men det er også et vigtigt redskab for at understøtte virksomheder i danmark der vokser sig større og efterspørger nye kompetencer danmark skal være rigere vi vil gennemføre en målrettet vækstreform der skal understøtte at de dygtige virksomheder der er etableret i danmark bliver og vokser sig større og vi vil værne om de grønne ambitioner der skaber grønne arbejdspladser til gavn for hele landet så vil vi ikke mindst sikre at danmark skal være mere retfærdigt ved at styrke velfærden og vores offentlige sektor der er rygraden i den danske samfundsmodel det kræver alt sammen beslutninger der er bredt funderet i det danske folketing og jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til endnu en gang at opfordre regeringen til

bredt når der skal tages stilling til danmarks fremtid socialdemokratiet har hele tiden været parate vi er det stadig væk og på den måde kan vi måske ende med i fællesskab

det har man jo gjort hvad man kunne for ligesom at spinne

synes det er underligt at herre jacob jensen har glemt at han selv har medvirket i debatter om

at finde på eksempler som

til drøftelser uden at tage en hel forligskreds med og så videre

dårlig skik og jeg forstår godt at de partier som er en del af de her forlig og som ikke måtte være

føler at det her er en mærkelig proces men

det må jo også være en mærkelig proces proces for de partier som ikke er en del af et forlig men stadig væk bliver inviteret med til møder om om hvordan en finansiering eksempelvis skal finde sted fremadrettet

og at man ikke holder partier ude af drøftelser når det er noget der er så vigtigt hvor der er så mange penge på spil og så meget på spil i forhold

rigtig glad for det her og jeg håber at vi ikke igen

risikere at den dårlige stil smittede af

hinanden håndslag på at så dårligt opfører vi os ikke vi respekterer aftaler og vi indkalder de partier

hvor virksomhederne ikke længere skal bidrage altså hvor virksomhederne får en skattesænkning eller vil socialdemokratiet holde fast i

at virksomhederne får en skattesænkning blandt andet fordi virksomhederne jo på grund af den pso der er blevet opkrævet har fået meget lavere energipriser også lavere energipriser end det

end det er i dag og derfor er det selvfølgelig noget man også skal tage med i betragtningen når man så ser på

kan man vist roligt sige men mon ikke der indgås

senere i aften eller i morgen tidlig

uanset hvornår finansloven vedtages

om der indgås en aftale og det er at den ikke vil adressere de vigtige problemer som danmark står over for den kommer ikke til at løse den forfærdelige situation som tusinde

af danske familier er sat i som følge af de ydmygende og kyniske fattigdomsydelser som regeringen har indført

utrygheden for almindelige lønmodtagere vil fortsætte

er blevet hårdere som følge af regeringens nedskæringer i kontanthjælpen

en række angreb på de danskere

står op hver morgen og går på arbejde arbejdstilsynet bliver skåret

mindre sikkerhed for almindelige danskere der går på arbejde

være ligeglad med hvis man sidder med bløde fingre ved teaktræsskrivebordet men for rigtig mange mennesker er det her liv og

der lægges op til at forringe indsatsen mod social dumping i en tid hvor vi

stigende grad spekulerer i at importere underbetalt uorganiseret arbejdskraft fra fattige eu lande

ulandsbistanden skal skæres igen

og så kan vi jo høre fra det der slipper ud fra forhandlingerne at det ikke stopper der nej der skal også igen gives nye store skatterabatter til dem der har råd til at købe de dyreste biler

liberal alliance mens de konservative vil sikre endnu en år med fastfrysning af grundskylden jeg tror folk kender enhedslistens holdning vi synes det kan være fornuftigt at sikre at grundskylden ikke stiger hurtigere end folks indkomster at resten eventuelt kan betales når først man står med pengene i hånden og har solgt huset men den model som foreslås vil jo tilgodese dem der har de allerstørste og dyreste ejendomme oppe nord for københavn

de rigtig store gaver bliver givet

et andet problem som jo slet ikke adresseres men som tværtimod forværres er spørgsmålet om vores velfærdssamfund og den situation det står i der bliver godt nok afsat penge til velfærd i regeringens finanslovsudspil men det er lidt noget hykleri

samtidig i dag her efter den her behandling behandler vi l to og l tre

som jo reelt er de love der bestemmer hvordan vores velfærd udvikler sig

der lagt op til at fortsætte med at holde velfærden i et jerngreb ude i kommunerne

hvordan kommunerne har skåret i antallet af mennesker de mennesker som er tæt på velfærden dem som passer vores børn i daginstitutionerne dem som besøger vores ældre og tager hånd om dem

vil fortsætte og dermed vil man udmarve vores velfærd endnu mere end tilfældet er i dag og når regeringen vælger at fortsætte med de her lofter

anden sober økonomisk tænkning det er et ideologisk valg om at den offentlige sektor skal holdes i den spændetrøje den er i

den allervigtigste udfordring som regeringen jo fuldstændig ignorerer

jo spørgsmålet om at redde vores klode fra en truende global opvarmning og en klimakatastrofe

egentlig ganske imponerende at det tog den her regering lidt over et år at bortødsle danmarks førerposition gennem flere år som

land i verden tænk engang sikke en en flot indsats vi rutsjede ned til nu at indtage en trettende plads hvad tror i det betyder

for de virksomheder som kigger på hvor de skal investere hvad betyder det for de lande som har kigget

er simpelt hen pinligt pinligt pinligt pinligt

og det fortsætter i regeringens finanslovsforslag der skal skæres

og halvtreds million kroner på økologien i landbruget

mere konventionelt landbrug flere gylletanke ude i vores

men mindre økologi

der bliver skåret på landdistriktsmidlerne

angrebet på psoen

skal man grine eller græde

ansvarlig regering der optræder her ikke en regering der tager ansvar for vores fremtid og for vores børns fremtid som den ellers

at gøre vi ved som sagt ikke præcis

i fremtiden det er det psoen finansierer

erhvervslivet virksomhederne skal ikke længere bidrage de skal betale nul

til folkepensionisterne ved at afskaffe

end folkepensionisterne og så er det dem man sender regningen til det er da fuldstændig grotesk det store spørgsmål er jo om socialdemokratiet og dansk folkeparti kommer til at acceptere det her

vil man acceptere at erhvervslivet fremover ikke længere skal bidrage og at den regning i stedet for ender ude hos herre og

her pso slagsmål

myter vi hører hele tiden at pso er kendt ulovlig af eu forkert eu har sagt at den måde psoen administreres på er problematisk i forhold til konkurrencereglerne der er masser af muligheder for mindre justeringer af ordningerne man siger det er en bunden opgave at flytte udgiften over på finansloven forkert eu har jo godkendt andre løsninger der er ikke et eneste andet eu land så vidt jeg ved der har valgt at flytte psoen over på finansloven andre lande har som tyskland valgt at

så må sige bytter de her tilskud over grænserne det vil formentlig være en rigtig god forretning for danmark så siger man at forudsætningerne i

at psoen truer virksomhedernes konkurrenceevne forkert psoen stiger fordi elprisen på markedet falder det er det system der er hvis elprisen falder ti øre stiger psoen kun med fem øre altså står

tilbage med en lavere regning hver gang psoen stiger

om pso på trods af at vi sidder i energiforligskredsen ja faktisk var

af de partier som i den grad bidrog til at få etableret den energiaftale og på trods af at vi jo før sommerferien deltog i konstruktive forhandlinger ovre hos

finansministeren mens partier der slet ikke er i forligskredsen deltager i forhandlingerne

fuldstændig mangel på respekt

finansministeren vil gå op og forklare rimeligheden i det

ja hundrede årig forligstradition i folketinget og ser stort på almindelige parlamentariske spilleregler

af at der er et flertal i en forligskreds vælger at fremsætte et finanslovsforslag der ikke respekterer de aftaler der er indgået i forligskredsen heldigvis

valgt at stå sammen og holde sammen og hvis ikke regeringen bøjer sig kommer der jo

fjollet

er fuldstændig enig med fru lisbeth bech poulsen

højrefløjens interesse at vi bryder den her tradition ned eller er det egentlig i vores alle sammens interesse at fastholde respekten for aftaler

aftalt en finanslov den vil ikke løse et eneste af de mest afgørende problemer danmark står over for den vil ikke sætte ind over for den fattigdom som vi ser brede sig og over for de tusinder af mennesker som risikerer at blive presset ud af deres boliger på grund af de nye fattigdomsydelser den vil ikke gå ind og genoprette velfærden som har lidt under den økonomiske krise hvor over tredivetusind ansatte varme hænder er forsvundet ude på vores plejehjem ude på vores sygehuse ude i vores børnehaver og den vil ikke adressere den allerstørste trussel som vores generation af politikere i danmark og verden står over for nemlig truslen om en uafvendelig irreversibel global opvarmning det er måske det allerstørste svigt og det er et vi vil komme til at huske generation efter generation

den her finanslov løser heller ikke regeringens egne problemer med de store modsætninger der findes blandt de partier der bragte regeringen til magten

den berømte helhedsplan er lige så langt fra at blive vedtaget som den altid har været det der står tilbage

er billedet af en historisk upopulær statsminister en historisk svag regering der klynger sig til magten ikke for danskernes skyld ikke for samfundets skyld

hvordan finansloven ville se ud hvis alternativet havde mulighed for at bestemme i de sidste år har vi konstant hørt at riget fattes penge

at kassen er tom og at det er nødvendigt at føre en nødvendig

der er en snæver fokus på den økonomiske bundlinje

besparelser som måske nu og her giver et plus på den økonomiske bundlinje

kort sigt men på lang

men også på den sociale og den miljømæssige bundlinje men sådan behøver det ikke at være det er derfor alternativet har præsenteret et udspil til et finanslovsforslag som giver overskud på alle tre bundlinjer samtidig med det holder sig inden for de gængse økonomiske regnemetoder vi har med vores finanslovsforslag vist at det er muligt at se en anden fremtid en fremtid hvor vi omfordeler fra sort til grøn fra rig til fattig og fra individ til fællesskab hvis alternativet havde flertal her i folketingssalen

blive finansieret af bæredygtige skatter skatter som mindsker uligheden giver et mere stabilt samfund giver et sundere samfund og styrker den grønne omstilling det er skatter som både ville give penge i statskassen men samtidig

have afledte gavnlige effekter samtidig

ville vi investere i et bedre samfund et mere lige samfund og et grønnere samfund vi ville omfordele fra individet til fællesskabet

vi ville indføre fuld trafikal ligestilling vi ville styrke skat vi ville styrke iværksætteriet og vi ville afsætte penge til kulturen vi ville også omfordele fra høj til lav fra rig til fattig i danmark og i resten af verden vi ville have lavere skat på arbejde på de laveste indkomster vi ville udfase boligskattestoppet vi ville afskaffe kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen vi ville fordoble den grønne check vi ville give en udvidet klimabistand på ti milliard kroner til udviklingslandene over de næste fire år og vi ville hæve vores udviklingsbistand til en procent af

i energi og miljøforskning

vi ville afgiftsfritage elbiler vi ville give tilskud til varmepumper varmepumper og geotermi og vi ville have mere urørt skov

den sociale den økonomiske og den miljømæssige bundlinje og det er vel at mærke uden at bruge af det økonomiske råderum som regeringen og finansministeriet påpeger at der er vi mener altså ikke det er noget problem at vise vejen til et samfund

det grønne og fællesskabet ville blive prioriteret langt højere

et spørgsmål om prioriteringer

derfor håber jeg at de finanslove og helhedsplaner vi kommer til at se fremover vil fokusere på tre bundlinjer i stedet for en og mindre på at bevare og mere på at forandre forny og forbedre også fordi det kan betale sig rent

den vedvarende energi og en afskaffelse af

pso ordningen ville ifølge klimarådet betyde en merudledning på tre millioner ton

mellem seks og syv procent af danmarks samlede udledning ved indgåelsen af energiaftalen i to tusind og tolv forventede man

sytten til tyve ville lægge en afgift på erhvervslivet på elleve

viser at det vil koste erhvervslivet cirka tolv

jo vigtigt at se at eludgifterne siden to tusind og tolv er faldet med

hundrede kroner for en typisk husholdning og ni

million kroner for en typisk erhvervsvirksomhed

hører så meget om vi synes det er ærgerligt at regeringen vil afskaffe psoen

som regeringen har været ude at sige det europa kommissionen har sagt er at den skal justeres og det kunne man for eksempel gøre ved den såkaldte åbningsordning hvor også udenlandske virksomheder kan søge støtte det er den model som vi ved at tyskland går efter og det er den model som vi i alternativet også gerne vil bakke op om beregninger fra det økologiske råd viser at danmark netto ville vinde på en åbning

psoen hvis vores nabolande gjorde det samme for mig

er et alternativ et alternativ som inkluderer en fremtid der er mere lige mere fællesskabsorienteret

andre ord er bæredygtig men i stedet ser vi at regeringen accepterer at vi nu er dumpet ned

skyld jeg vil bare tillade mig at rose alternativet det synes jeg

og det vil jeg gøre fordi jeg i den økonomiske plan som alternativet har lagt frem kan konstatere at man ikke lægger op til at at boligjobordningen fortsætter

vil jeg gerne rose alternativet for at have

også konstatere at regeringen jo på samme vis også har valgt at man ikke skal fortsætte den boligjobordning som hverken er grøn

i øjeblikket og hvor vi i hvert fald gerne så at man overvejede sin position en ekstra gang det er alle tre områder dem jeg vil nævne som handler om den næste generation den generation som statsministeren faktisk selv adresserede i sin åbningstale til folketinget

bekendtgjorde var målet

og børnebørn

skære massivt på uddannelsesområdet i danmark det gør man jo blandt andet i forbindelse med politiforliget hvor man sammen med socialdemokratiet har besluttet at skære to procent hvert år på landets ungdomsuddannelser sammenlagt med de reformer der er lavet tidligere

til erhvervsskolerne betyder det faktisk

femten procent af budgetterne i landets gymnasier

fyret det der er ubehageligt ved de her besparelser er at de

hårdest derude hvor man kæmper for at holde de unge inde i ungdomsuddannelserne det er livsnerven i vores landdistrikter som man skærer med hård hånd men det er også vores fremtid hvis jeg skal pege på en ting der har defineret danmark som samfund defineret vores udvikling gjort det muligt for os

være et af verdens rigeste tryggeste mest demokratiske samfund

både på ungdomsuddannelser universiteter og forskning er at skære den gren over som vi selv sidder på og jeg håber at de forligspartier der indgår

vil besinde sig på de meget voldsomme besparelser der hagler ned over uddannelsessystemet i danmark

er udviklingsbistanden jeg tror ikke man skal kigge langt ud i verden før man bliver klar over at der er brug for mere udviklingsbistand mere humanitær bistand

fra konflikter

også her har regeringen skåret hårdt og dybt i dansk udviklingsbistand vi håber at i hvert fald et af de såkaldte blå partier vil overveje

omstilling her er vi radikale også med

pso og der skal ikke herske nogen tvivl om at vores budskab til regeringen er meget enkelt hold fast i energiforliget det vil være helt forkert at bryde den tradition vi har

hold fast i de kystnære møller så danmark ikke bliver opfattet som en bananstat derude hold fast i danmarks høje ambitioner i forhold til klimapolitikken det er noget der har givet os stor indflydelse

også noget der har skabt arbejdspladser

både hjælper vores børn og børnebørn

katastrofale men også fordi det skaber arbejdspladser må jeg nævne bare

i øjeblikket sættes der cirka to vindmøller op i timen

der er en strategisk satsning der faktisk er lykkedes og som skaber titusindvis af arbejdspladser i

fast i den førerposition

og som jeg håber det vil lykkes at komme igennem med når der på det område skal laves aftaler det var blot tre nedslagspunkter som forhåbentlig gør det klart at der er forskel på holdningerne

gerne vil gøre noget for vores næste generation og hvem der tilsyneladende

at jeg kan forstå det derhen at ordføreren er af den holdning at der selvfølgelig ikke kan indgås en aftale om pso der griber ind

der griber ind i det gældende energiforlig uden at der har været seriøse forhandlinger altså ikke bare at vi andre inviteres ned for

under på en aftale men at der har været seriøse forhandlinger i

på længere sigt være en god idé at sænke prisen på el og dermed også få psoen væk fra el men hele forudsætningen for at det går op klimamæssigt er jo at man

markante nedskæringer på velfærd

vi har set på uddannelse i en tid

får en god uddannelse det synes vi at regeringen har svigtet så voldsomt

implementeret

til to tusind og femten ti procent man kan mærke det alle steder og på alle uddannelsesinstitutioner rundtomkring i landet råber man vagt i gevær og den linje

beskåret med en halv milliard om året

beskåret dramatisk

skal arbejde længere og længere

planen som jo midlertidig er skudt til hjørne men som på det tidspunkt naturligt blev flettet sammen med finanslovsforslaget

også kan stå i stormvejr og ruskevejr

de klimaforandringer som vi ved kommer til at ændre det hele

vindmøller i forhold til at prioritere den grønne omstilling

prøve at gøre noget ved de galoperende klimaforandringer

ser vi nye rekorder i temperaturstigninger

kan man altså på et år bare smide ud med badevandet nu

helt i hus måske kommer den i dag eller i morgen men snart

inspirere regeringen

regeringen satte fokus på

til mere og bedre velfærd til flere offentlige investeringer til grøn omstilling og til at skabe nye job både i den private og den offentlige sektor uden asociale nedskæringer uden fattigdomsydelser

når man indregner at der også kommer flere ældre vi vil investere ikke mindst i uddannelse

at de radikales ordfører herre martin lidegaard også understregede

og den eneste måde at være klar til det

en kæmpestor risiko for også at blive udsatte unge og udsatte voksne

gevinst økonomisk set

investeringen i vores børn alle børn skal have en god start i livet det kræver også nogle flere pædagoger og voksne til stede i daginstitutionerne og det kræver at vi

allermindste

vi har brug for mere ikke mindre vedvarende energi og flere energibesparelser for at nå klimamålsætningerne

jo ikke bare for at nå nogle målsætninger

af arbejdspladser der er bundet op på grønne teknologier

lige samfund

lighed nærmest er blevet et skældsord hvor solidaritet i nogles ører

af hensyn til de mennesker der lever her det skaber

det viser alle undersøgelser

at finansloven kan ende

end det vi har set indtil videre

i spænding også i forhold til

at bruge energien bedre

fuldstændig selvfølgelig skal de ikke det

pso løsning skal selvfølgelig sikre at erhvervslivet også

elementer som er blevet nævnt i denne debat dels det som blandt andet enhedslisten og sf har nævnt omkring

omkring forligskreds vedrørende

jeg synes det er meget uhensigtsmæssigt at man som ansvarlig minister vælger ikke at ville besvare

i en sag som denne jeg har noteret mig at også venstres

har jo også som minister siddet i denne sal mange gange

man som minister kunne have valgt at sende en ordfører op og redegøre for nogle af disse spørgsmål

har man heller ikke valgt at gøre derfor synes jeg bare det er nødvendigt

opmærksom på at det havde været mest passende at man som regering havde valgt at adressere netop de to spørgsmål og især når de er af så væsentlig og principiel karakter

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

i danmark tværtimod mener vi i socialdemokratiet at det er vores pligt at sikre at alle der bor og lever i

uden middelalderlige religiøse

en sambehandling af to lovforslag der begge er en del af udmøntningen af aftalen aftalen om religiøse forkyndere som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser det er den aftale

før sommeren med lovforslaget foreslås det

at meddelelse af opholdstilladelse til religiøse forkyndere med flere fremover skal betinges af at den pågældende underskriver en løfteerklæring om

lovgivning det sker som led i at sikre at vi ikke får forkyndere ind i landet der opfordrer til drab på jøder eller homoseksuelle opildner unge til at tage til eksempelvis syrien for at tilslutte sig terrororganisationer eller stene kvinder og det har vi rent faktisk set eksempler på nok løser det ikke alle problemer men vi signalerer med løfteerklæringen at

at danske værdier demokratiske værdier og vores lovgivning overholdes med forslaget sikres det

vil den også være betinget af at udlændingen inden for seks måneder har gennemført et undervisningsforløb om dansk familieret såfremt denne

vielser lovforslaget indebærer samtidig at forlængelse af en opholdstilladelse meddelt til religiøse forkyndere

fremover også skal betinges af at det her obligatoriske kursus er gennemført er det rimelige krav det mener vi i socialdemokratiet jo ikke mindst fordi vi også stiller krav om værdighed

derfor er det i den grad rimeligt når man tænker på at der

er religiøse forkyndere der kommer her til landet med forstokkede og udemokratiske værdier og udbreder dem til

at vi som samfund bakker dem op som sagt udmønter l tredive som også er en del af det vi behandler her

den del af aftalen som vedrører de forhold der henhører i ægteskabsloven og der er

har har vores kirkeordfører karen j klint

som led i behandlingen her

ikkelovfæstet decorumkrav værdighedskrav for folkekirkens præster i henhold til deres virke et tilsvarende decorumkrav bør naturligvis også gælde andre trossamfunds formelle forkyndere i deres tilsvarende virke dermed ligestilles værdighedskravet til alle formelle religiøse forkyndere

lovfæstelse er ikke en knægtelse af den grundlovsbeskyttede religionsfrihed eller ytringsfrihed grundloven slog allerede i atten ni og fyrre i § syv og tres

citerer borgerne har ret til at forene sig

overbevisning dog at intet læres eller foretages som strider imod sædeligheden eller den offentlige orden

i forhold til tilsyn og kontrol med decorumkravet ændres det

ikke indholdsmæssigt fra i dag men kommer altså nu til at gælde alle i lovforslaget er nævnt tænkelige situationer hvor

der kunne rejses en decorumsag med henblik på at

tilbagekalde en ellers tildelt vielsesbemyndigelse en eventuel tilbagekaldelse

udgangspunktet have konsekvenser for anerkendelsen eller godkendelsen af det pågældende trossamfund men vil være personlig for den enkelte præst eller forkynder i forhold til om vedkommende i sit embede må foretage gyldige vielser jeg skal også meddele at karen j klint i kirkeudvalget vil tage problematikken op omkring religiøse velsignelser af parforhold der har hensigt at omgå reglerne om vielser med borgerlig gyldighed

at der ikke snydes på vægten eller på alteret kunne man lidt populært sige og ingen skal bildes ind at de er gift uden at være det i danmark

religiøse vielser vielser her i landet skal have borgerlig gyldighed med ens regler for begge ægtefæller

religiøs forkynder opnået en vielsesret skal denne ret udmøntes i henhold til ægteskabslovens

et obligatorisk kursus i dansk familieret frihed og folkestyre for religiøse forkyndere uden for folkekirken det var også det jeg selv var inde på i min tale og det skal ses i sammenhæng med netop den her l halvtreds om ændringer i udlændingeloven om

l tredive peget på at der ved kursets afslutning

skal underskrives en løfteerklæring om at overholde landets love under høringsfasen kom der et ændringsforslag der forebygger

at staten ville regulere på selve forkyndelsen og det er naturligvis ikke formålet så karen j klint har bedt om at vi takker ministeren for at lytte til dette høringssvar

l tredive skal behandles i kirkeudvalget

både svar og eventuelt samråd hvis der måtte være

de ord både egne ord og karen klints ord

meddele at vi i socialdemokratiet

det er jo

herre

af kvinder og til at følge andre formørkede bestemmelser som sharialoven og koranen foreskriver

man tager fejl hvis man tror at den form for islamisme blot er et udtryk for en religiøs overbevisning nej den udtrykker i høj grad en militant radikal politisk overbevisning sagt anderledes der skelnes ikke mellem religion og politik

og den radikale islamist er jo først tilfreds når eksempelvis danmark

instans hele verden politisk er indrettet efter koranens og shariaens forskrifter det er klart at imamer der abonnerer på dette formørkede politiske verdenssyn er med til at fremme skabelsen af parallelsamfund at fremprovokere aggressiv modstand mod det bestående samfund og grov undertrykkelse af kvinder og så videre er det nogen tilfældighed at nogle af de personer som havde deres gang i grimhøjmoskeen efterfølgende drog ned for at kæmpe sammen med islamisk stat for at skabe et kalifat i syrien det tror jeg ikke det

var de imamer som vi havde i tankerne da vi satte os ned ved forhandlingsbordet og efterfølgende lavede en politisk aftale hvoraf den her del jo blot er et hjørne

nu er det sådan at enhver lovgivning skal være generel og derfor kom

til at handle om religiøse forkyndere men der er da i hvert fald ikke nogen tvivl om hvem jeg havde i tankerne med l tredive indføres

det såkaldte decorumkrav eller værdighedskrav

eller handle på en måde der gør en uværdig til at udøve offentlig myndighed det decorumkrav kendes allerede for almindelige sognepræster i folkekirken er nemlig omfattet af det hvis jeg for eksempel som sognepræst i en søndagsprædiken

til stening af kvinder eller andet

biskop ud fra et decorumkrav

i den forbindelse indføres der

hermed en bestemmelse om at forkyndere der forbryder sig imod decorumkravet

kan miste vielsesmyndigheden alt i alt godt og fornuftigt sådan

der indføres også for de respektive trossamfunds forkyndere der vil have vielsesmyndighed at de tager et obligatorisk kursus i familieret frihed og folkestyre det er i dette forhold at der er en overlapning imellem l tredive og l halvtreds som vi sambehandler da l halvtreds også omhandler dette obligatoriske kursus men her for udenlandske forkyndere

initiativer der i grunden ikke tilføjer noget nyt i forhold til hvad vi kender af bestemmelser for almindelige sognepræster men altså blot gør disse bestemmelser gældende

at vi rammer religionsfriheden det er for mig utrolig svært at se i grundlovens § syv og tres som jo netop handler om religionsfrihed er den vidtstrakte religionsfrihed som vi har i danmark begrænset af hensynet til sædeligheden og den offentlige orden det er lige præcis denne offentlige orden

vil forsvare ved at indføre et decorumkrav for alle hensigten med at indføre

imamer der prædiker had mod det danske samfund

imamerne indtager en særlig position og taler med meget stor autoritet i de islamiske miljøer og derfor skærpes deres ansvar hvis de kommer med opfordringer til at begå strafbare handlinger det er en skærpende omstændighed at de er imamer ligesom det er en skærpende omstændighed hvis en præst i en søndagsprædiken opfordrer til at bryde loven

er fuldt ud rimelige altså vi vil jo gerne have flere stramninger på området det indrømmes

fald er jo noget mere vidtgående end det det handler jo om værdighed og

relativt subjektiv vurdering så derfor vil jeg egentlig bare gerne høre hvad ordførerens subjektive vurdering er hvis en forkynder der har fået tildelt vielsesbemyndigelse for eksempel argumenterer for dødsstraf

med henvisning til koranen eller henvisning til andre religiøse skrifter ville det så være i strid med

at opfordre til

altså blive frataget sin vielsesbemyndigelse

som vil have en konsekvens for nogle borgere i samfundet og

ret vigtigt at man ved hvornår man træder over grænsen så

på

en holdning om

henvise til at den værdimæssige tilgang til det her er hvordan vi får sat en stopper for dem der lever i et parallelsamfund i det her tilfælde parallelsamfund hvor det er de religiøse regler der skal være styrende for hvad det er for love

det er derfor vi snakker om værdighedskrav det er derfor vi snakker om obligatorisk kursus i dansk familieret frihed og folkestyre som forudsætning for en vielsesbemyndigelse det er derfor vi snakker om løfteerklæring det handler kort sagt om at vi vil sikre at vestlige og dermed danske værdier bliver efterlevet i danmark det handler ikke om at begrænse ytringsfriheden eller religionsfriheden i bred forstand på den baggrund støtter venstre

man relativt nemt som

dels i forbindelse med at udøve en offentlig

vil kalde et ultrasekulært parti og for et parti som os som både

ofte religionskritisk

som udgangspunkt noget vi er positive over for

vi synes det er fuldstændig i orden og

at nogle er religiøse forkyndere og særlig da når man tildeler

gerne at man gik endnu længere vi synes grundlæggende slet ikke at den myndighed der handler om at vie folk burde videregives

til folkekirken eller til private trossamfund det burde være en offentlig opgave fordi det er en offentlig myndighed den har konsekvenser for en lang række civilretlige spørgsmål om arv og så videre og så kan man jo bagefter holde alle de ritualer man gerne vil så hvis det stod til os

var den borgerlige del af vielsen noget der foregik

der kan være trossamfund der har meget svært ved at finde forkyndere hvis

bedste måde at løse det her problem

sådan at vi videregiver den her vielsesbemyndigelse til såvel

at stille krav det er okay at regulere det er ikke nogen ret

noget vi beslutter at give og det gælder både folkekirken

de andre trossamfund og derfor er det også okay at der følger nogle krav og forventninger med

bliver i tvivl om

måske også kunnet

er universelle så der

og de krav vi stiller til forkynderne i de andre trossamfund det er det ene som er rigtig vigtigt for os og som vi håber på at få afklaret i

sammenligne det her for decorumkravet i folkekirken er jo et ansættelsesretligt forhold

decorumkravet i folketinget undskyld folketinget

en folkekirke det er vi nogle der mener man ikke burde have i den form vi har

ikke er den med al respekt for den nuværende kirkeminister

enkelte kirkeministers personlige præferencer for hvad der nu er anstændigt og værdigt

kommer til at bestemme det her men at det rent faktisk er nogle klare principper det kunne for eksempel være at man opfordrede bryde loven eller har

synes ikke det er klart og det er jo vigtigt også ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt at man som borger

man har at forholde sig til ved hvornår man træder på den forkerte side af grænsen så man mister sin vielsesbemyndigelse

så det er det vi vil vil gå efter

få afklaret uanset

om det her forslag bliver vedtaget til sidst

vil vi holde skarpt øje med hvordan det her bliver anvendt for

gå efter bestemte religioner på en måde

over for andre det må ikke skabe vilkårlighed

før tredjebehandlingen til det her synes vi lidt svære spørgsmål hvor forskellige principper

fuldt ud kendt

der er tale om en allerede gældende retstilstand og det er der på den måde ingen problemer i når

der er på ingen måde tale om en indskrænkning af religionsfriheden eller ytringsfriheden og det er også afgørende at en overtrædelse af decorumkravet kun får konsekvenser for den pågældende forkynder men ikke for trossamfundet som helhed

når for eksempel enhedslistens ordfører

alle partier i folketinget hylder og det synes jeg at enhedslisten som nu er i tænkeboks

om man skal være med eller ej skal have med i overvejelserne

tale om en ligestilling

for religiøse forkyndere uden for folkekirken som ønsker den her vielsesmyndighed vielsesmyndighed det er selvfølgelig

i forhold til mennesker som kommer udfra

forvejen været på pastoralseminarium

at undgå at skulle igennem det her kursus

også fuldt ud at der bliver tale om at de forkyndere som skal gennemgå kurset selv skal betale

endelig synes vi ikke at det er urimeligt at mennesker som i

de forkyndere som gennemgår det her to dageskursus skal underskrive en erklæring om at ville overholde dansk lov

man skal overveje om mennesker som opnår

det gør noget ved mennesker når man underskriver papirer og vi synes det er en fin måde at tilkendegive

religiøse forkyndere som gennemgår det her kursus

underskriver en erklæring om at de vil overholde dansk lov

er gode og fornuftige tiltag det er sund fornuft og det er en lovfæstelse af en

på nogle områder og derfor støtter liberal alliance

altså folkekirkens præster er omfattet af et decorumkrav og på den her måde

andre trosretninger og på den her måde

og det er vi som udgangspunkt positive over for jeg kunne godt tænke mig og

kan få det trukket tilbage det synes jeg mangler i bemærkningerne til lovforslaget

hvis man siger det ene eller mener det andet eller udtrykker noget offentligt eller udtrykker noget i sin forkyndelse

sådan som jeg tolker grundloven at der er religionsfrihed i forhold til at forkynde det

i udvalgsarbejdet får en præcisering af de her ting så synes jeg også på alternativets vegne at det er udmærket at man

familieret og så videre vi ved

bliver undervist i i de seks måneder

det jeg godt kunne tænke mig var om vi kunne genoverveje at det ikke er selvfinansieret

forsøger at skabe ligestilling på området

og parallelitet på området er vigtigt for os

vi har en interesse i at andre religiøse forkyndere ud over folkekirkens præster er vidende

jeg har været inde på det før at det er vigtigt for os at

og derfor er det selvfølgelig også vigtigt for mig at understrege her fra talerstolen at det gælder

vi som udgangspunkt bakker det op men med de uddybende spørgsmål jeg også har stillet her fra talerstolen jeg håber at ministeren kan komme lidt tættere på det i sin

afventer vi udvalgsbehandlingen og

afgør om vi kan stemme for l tredivete i forhold til l halvtreds er det fint med krav om at overholde dansk lov

fint med krav om kursus i familieret og den del

det er også baggrunden for nogle af de betragtninger der er gjort her fra talerstolen og også af de høringssvar

baggrunden for det her er også rimelig speciel og også alvorlig

islamisme bliver en ideologi som flere

den måde man håndterer de her ting

moskeerne har en indvirkning på de unge mennesker

går ind og regulerer i forhold til trossamfund

båret af hvad jeg vil kalde

stiller det her såkaldte decorumkrav i øvrigt et nyt udtryk som jeg aldrig havde

stilles til præster i folkekirken

altså parallelitet i forhold til

har jeg svært ved at se

er vældig dramatisk det

at man kan komme i nogle situationer hvor man skal

defineret nærmere hvad det betyder at overtræde det her decorumkrav det er også det der har været en del af debatten tidligere

jo derfor man har det begreb decorum det er sådan et værdighedsbegreb som der er et vist

tilfældet i folkekirken i dag

helt tilfældigt hvordan det er man skønner jeg har forstået

praksis som er udgangspunktet for den måde man vurderer det

skal vurdere det på og det kan måske være meget nyttigt at få det præciseret på en

i betænkningen til det her lovforslag

ikke er på fuldstændig gyngende grund i forhold til hvad det her

faktisk betyder i praksis jeg har forstået at der ikke er nogen forskel til situationen for for præsterne i folkekirken men lad os da få det præciseret hvis det kan skabe større klarhed og tryghed omkring omkring de her ting vedrørende vedrørende

de erklæringer synes vi også det lyder fornuftigt og naturligt vi kan ikke se der er noget galt i

kende til dansk familieret

så derfor selv om det selvfølgelig er en kedelig baggrund vi diskuterer det her på

selv om man skal være forsigtig

har været i risiko for at gummilovgivning som det blev formuleret hvor bredt

den skal ikke kunne tolkes så bredt at vi kommer til at genere andre trossamfund der i hundreder af år har bidraget positivt til det her samfund derfor skal bemærkningerne sikre at vi

ikke tvinger nogen til at vie personer af samme køn hvis man ikke ønsker det jeg er ikke enig men man skal have den mulighed og at almindelige kristne valg og frimenigheder

generes uhensigtsmæssigt af lovgivningen

bemærkningerne har udpenslet nogle af de uklarheder som tidligere har været i forslaget vi håber at behandlingen af lovforslaget fortsat kan bidrage til at belyse lovforslagets konsekvenser en ny regering må ikke kunne tolke lovgivningen sådan at vielsesbemyndigelse tages fra jøder katolikker og kristne frikirker der har praktiseret deres ritualer i mange mange år uden at det har været et problem en af de præciseringer præciseringer som vi er glade for er eksempelvis bemærkningerne til lovforslagets § en side tolvte her her bliver det præciseret at

kan passe at en religiøs forkynder skal kunne foretage en vielse med borgerlig gyldighed uden begge

tilsvarende på side 8 her præciseres det at lovgivningen ikke skal ramme trossamfund der gennem årtusinder har haft en kultur og religiøs praksis som

eksisteret i danmark denne lovgivning kunne vi godt have været foruden men det er en nødvendig lovgivning fordi vi har set eksempler på islamistiske parallelsamfund i danmark

er den type samfund lovgivningen helst skal ramme

om kurset i dansk familieret mener vi derudover at det er uhensigtsmæssigt at en dansk baptistpræst der er født og opvokset i danmark med uddannelse og et langt arbejdsliv bag sig skal på kursus med en hadprædikant

en anden mulighed end fritagelse kunne være at danske statsborgere kan tage kurset på pastoralseminariet men lad os se nærmere på mulighederne i udvalgsbehandlingen

forslaget til lov om ændring af udlændingeloven er vi også

og undervises i familieret det gælder både en hadprædikant fra mellemøsten og en baptist fra texas da begge er nye i det danske samfund vi glæder os til udvalgsbehandlingen

vedtager vi en lovgivning der gælder ens for alle og hvor det er den adfærd det enkelte trossamfund har

den enkelte forkynder vielsesforretter har og ikke om det

har været to hundrede fem hundrede otte hundrede eller tre år i danmark der afgør det her så kan

det her er et decorumkrav som skal gælde alle det vil sige at der gælder de samme regler for en

jehovas vidner for en præst i faderhuset

hvor de bag sløret sagde og gjorde en masse forfærdelige ting som vi i henhold til nuværende lovgivning ikke kunne komme efter derfor gør vi alt det her jeg ville godt have været det foruden men udgangspunktet var at vi har et parallelsamfund der er præget af hadprædikanter der

uden for folkekirken

en gang har fået vielsesbemyndigelsen

det at regeringen spurgte trossamfundsudvalget med den tidligere ombudsmand hans gammeltoft hansen i spidsen om vi kunne få ændret denne gamle retssædvane til at man nu også kan få frataget vielsesbemyndigelsen og så er det at udvalget har foreslået at vi knytter til ved det såkaldte

som i forvejen gælder for folkekirkens præster

og det er jeg glad for at et bredt flertal har har accepteret

man kan undre sig over at ægteskabsloven ikke allerede har regler om decorumkrav til forkyndere uden for folkekirken når man har det til forkyndere inden for folkekirken

men det har der altså ikke været og derfor har man heller ikke haft regler om hvad der skal ske hvis man ikke opfylder decorumkravet som forkynder uden for folkekirken det handler jo om personer som er blevet udstyret med en offentlig

har borgerlig gyldighed ganske som når folkekirkepræsten vier og derfor er det ret logisk at lovfæste decorumkravet så det gælder for begge typer af forkyndere

det blive tydeliggjort at der gælder et decorumkrav for

med vielsesbemyndigelse ligesom det tydeliggøres at manglende opfyldelse af decorumkravet har betydning i relation til til tildeling og tilbagekaldelse

vielsesbemyndigelsen så skal

have mistet agtelsen og tilliden

men sådan er det ikke det er tilstrækkeligt hvis den religiøse forkynder har udført handlinger eller udvist en adfærd der er egnet til at betage vedkommende den agtelse og tillid som stillingen kræver som for eksempel

fem højre spalte

det jo sådan at der knyttes

gennem tiden er udviklet vedrørende decorumkrav i forhold til folkekirkens præster altså den førkonstitutionelle retssædvane som jeg henviste til

jeg mener ikke der er nogen vilkårlighed og jeg mener i og for sig

lovforslaget er ret tydeligt men udvalgsbehandlingen har vi jo for at tvivlsspørgsmål kan blive afklaret og derfor

dragsted og fru ida auken med flere til at stille spørgsmål om de uklarheder som de måtte se

til begge lovforslag

i foråret og som nærede en stigende bekymring for om der midt i

som kører helt efter egne regler på kant med dansk lovgivning

herre naser khader lagde vægt på at der med hensyn til kravet om et kursus er rimelige dispensationsmuligheder i tilfælde hvor folk helt indlysende har den viden som de skal have på kurset og

urimelig og bureaukratisk så jeg vil meget gerne være med til at tydeliggøre

der kan føre til at man slipper for dette krav om et kursus

med de ord vil jeg sige tak for en rigtig god debat jeg ved at integrationsministeren nu vil

jeg er meget glad for det meget brede

jeg håber at mine svar og integrationsministerens svar er

så gode at flertallet endda bliver endnu bredere for jeg fornemmede at de der har været bekymret over forslaget

hvis vi svarer godt nok og det vil vi prøve

synes jeg personligt det ville være klogere at beskrive præcis hvad det er for nogle handlinger for eksempel lovbrud

handler om frem for det her meget brede krav for det

ville

bringe en i strid med decorumkravet at man ytrede sig i kirken i offentligheden eller privat om at man støttede dødsstraf at man

ægtefælle tæsk eller at man synes det var okay at revse sine børn

meget gerne svare på i udvalget så uklarheden forsvinder hvis jeg skal begrunde at vi ikke kan opregne alle tænkelige forhold som kan føre til frakendelse af vielsesmyndighed så er det jo fordi det netop knytter an til en retssædvane det svarer lidt til at man knytter an til en konvention og så ved man at der ligger tre og halvtreds

en eller anden menneskerettighedsdomstol som beskriver denne konvention altså her

hvor der har været forskellige afgørelser det er den vi knytter an til og det synes jeg ikke betyder uklarhed

folketinget være tryg ved at den retssædvane som har været gældende og som ikke har givet problemer når det gælder folkekirkens præster er den vi nu

må man gerne have de holdninger altså man må gerne mene at demokratiet er noget skidt jeg synes det er forfærdeligt at der er mennesker der mener det og arbejder for det men men

det må man altså gerne mene uden at få frataget sin vielsesbemyndigelse bare lige for at vi er klar over hvad det

skabt mere klarhed vi synes faktisk det er lidt svært at tage stilling til det her forslag fordi vi synes det er uklart hvad det egentlig indeholder og det spørgsmål jeg vil stille er også et forsøg på at skabe større klarhed nu siger

ministeren at man gerne må mene alle mulige ting som vi så er nogle der kan synes er tosset men det må man gerne vi har

spørgsmålet er om man praktiserer sin holdning på en måde så man bliver uværdig

sammenhæng med revselsesretten hvornår praktiserer man sin holdning til revselsesretten altså at revselsesretten skal genindføres fordi det er forældrenes opdragelsesmandat sådan ved jeg der er nogle der argumenterer hvornår praktiserer man den holdning på en måde så man bliver uværdig altså ud over selvfølgelig at bryde loven

så opfordrer man til vold man opfordrer til at gøre noget ulovligt så det er nok ulovligt og dermed kunne man forestille sig

men må man forkynde

skal have al magt eller eller hvad man nu kunne kunne mene

man sige formidling af en holdning det en forkyndelse det er en tankegang som man sætter ord på

den enogtredivete maj i år den aftale

frihed og demokrati lovforslaget som vi behandler i dag er således et af flere initiativer der skal imødegå at visse religiøse forkyndere forsøger at undergrave vores demokrati og de grundlæggende friheds og menneskerettigheder som vores samfund er baseret på vi skal ikke acceptere at personer her i landet udviser en adfærd der er i strid med de værdier og rettigheder som vores samfund bygger på derfor skal vi sætte ind på flere fronter det forslag vi så behandler her i dag vedrører den del af aftalen der angår dels afgivelse af en løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning og dels deltagelse i et kursus i dansk familieret frihed og folkestyre som betingelse for opholdstilladelse

som religiøs forkynder lovforslaget skal jo ses i sammenhæng

redegjort for lovforslaget

om ændring af udlændingeloven betyder altså for det første at opholdstilladelsen til religiøse forkyndere

fremover skal betinges af at den pågældende underskriver en løfteerklæring om sit virke

om at ville overholde dansk lovgivning i nogle af de modtagne høringssvar fra høringsparterne er der givet udtryk for en bekymring for om afgivelsen af løfteerklæringen begrænser ytrings og religionsfriheden jeg vil godt understrege at lovforslaget intet har at gøre med ytringsfriheden eller religionsfriheden lovforslaget regulerer alene forkyndernes adgang til at kunne opholde sig her i landet regeringen ønsker med lovforslaget at sende et klart signal om at ønsker man at opholde sig i danmark med henblik på at give religiøs vejledning og rådgive borgere skal det altså ske i overensstemmelse med dansk lovgivning for eksempel er det strafbart at tilskynde til forbrydelser eller offentligt

billige forbrydelser mod statens sikkerhed for det andet

betyder lovforslaget at forlængelse af den opholdstilladelse som man har som religiøs forkynder fremover skal betinges af at udlændingen har gennemført et obligatorisk kursus i dansk familieret frihed og folkestyre i dag er forlængelsen af opholdstilladelsen til religiøse forkyndere blandt andet betinget af at den pågældende består en indvandringsprøve indvandringsprøven består af en prøve i dansk og en prøve i danske samfundsforhold forlængelsen er også betinget af at udlændingen inden for seks måneder har gennemført et undervisningsforløb om dansk familieret dette gælder dog kun hvis udlændingen som led i sit virke foretager

nye kursus skal så erstatte kurset i dansk familieret kurset udvides således fra kun at omfatte dansk familieret til også at omhandle frihed og folkestyre endvidere

det nye kursus gælde for alle religiøse forkyndere der søger om forlængelse af opholdstilladelse og

kun dem der foretager vielser hensigten med kurset er at religiøse forkyndere får et indblik i og en forståelse for dansk familieret frihed og folkestyre så de har rigtige forudsætninger for at kunne rådgive og vejlede deres menigheder i overensstemmelse med dansk ret afslutningsvis

jeg gerne takke for den meget brede opbakning der er til forslaget og skulle der være spørgsmål

vi enten afklare det her eller som led i

meldte regeringen klart ud hvilke krav man med fuld ret kan stille som

og som leder af en skole og en uddannelsesinstitution vi fik også gennemført lovgivning så man kan straffes med fængsel i op til fire år hvis man tvinger nogen til at bære burka eller niqab

tilhyllet som vidne

er jeg enig med forslagsstillerne i at det også også set i lyset af de afsløringer der kom for dagen i tv to udsendelsen

på sin plads igen at overveje om vi har

til at stå imod de kræfter der ikke vil danmark

ikke vil ligestilling men for eksempel mener at en kvinde skal iføre sig

og i øvrigt jo også blive inden for lejlighedens fire

at det vil være muligt at indføre et generelt forbud i en eller anden form som det udtrykkes imod maskering og ansigtstildækkende beklædning

at forbuddet ikke må være udformet på en måde der udgør diskrimination på grund af trosbekendelse eller diskrimination på grund af forhold

er så nøje forbundet med trosbekendelsen

det samme man kan altså ikke indføre et forbud der alene retter sig mod burkaer og niqabber

vurdering som blev drøftet tilbage i november to tusind og fjorten under førstebehandlingen af

hvor den daværende justitsminister også redegjorde for justitsministeriets juridiske vurdering det betyder at

er en politisk debat om hvorvidt et generelt forbud så er den rigtige vej at gå gennem generationer

har vi i danmark udviklet et samfund hvor der på den ene side er frihed til forskellighed men også pligter og ansvar over for det fælles det skal vi bevare og det skal vi værne om når jeg så

person iført burka

ser jeg ikke en kvinde jeg ser helt ærligt en underkuet og sørgelig eksistens som er indhyllet i et åndeligt og materielt mørke og jeg ser burkaen som et udtryk for at man ikke vil danmark og at man ikke vil vore værdier og vor og vor kultur jeg deler fuldt ud forslagsstillernes synspunkt om at det i dansk kultur er afgørende for vores omgang med hinanden at vi rent

det er ganske enkelt forudsætningen for en ligeværdig dialog målet er vi altså helt enige om vi skal gøre op med den kvindefjendskhed

modkultur som vi ser og som som burkaen er et udtryk for men regeringen mener

at ny lovgivning i form af et generelt forbud er den rette metode at opnå målet

regeringen lægger afgørende vægt på hensynet til den personlige frihed herunder retten til selv at bestemme hvordan man vil klæde sig

vi vil i stedet for åbent konfrontere mørke ideologier

opfordre relevante aktører som for eksempel skoleledere arbejdsgivere og kommunale repræsentanter til at bruge de gældende regler herunder ledelsesretten til netop at sige fra over for brugen af for eksempel burka

har vi med afsæt i gældende regler rig mulighed for at sige stop når vi konfronteres med brug af burka på for eksempel skoler arbejdspladser og i forhold til

kan gå med burka eller niqab i det danske samfund

set en meget meget klar afstandtagen til det værdigrundlag som danmark hviler på herunder vores frihedsrettigheder så jeg vil opfordre regeringen til på et tidspunkt at nå frem til at man skal sætte handling bag ordene for det

de andre partier har rykket sig også med de lovforslag som

fornuftigt og det er godt og det er positivt men der er behov for at man lige går et ekstra stykke af vejen

mig at stille et konkret spørgsmål mener ministeren at det er fornuftigt at der i dag faktisk ikke er noget der forbyder at

bliver umulig for det andet vil jeg at ansigtet er et identifikationspunkt i forhold til den enkeltes personlighed

debatter og når man møder hinanden

begge dele er ikke til stede når man bærer

niqab tværtimod siger man jo at man isolerer

og distancerer sig i forhold til det her samfund derfor mener jeg sådan set bare

er god fornuft i at samfundet lovgivningsmæssigt tilsikrer at man kan se hvem det er man står over for og

igennem generationer pligten til at respektere de danske værdier og pligten til at respektere ligestilling mellem kønnene danmark er heldigvis

af verdens mest trygge lande at være kvinde i

størst ligestilling mellem kønnene i danmark sænker kvinder ikke blikket for mænd i danmark går kvinder ikke tildækkede af frygt for hvad der måtte overgå dem og deres familier

og sådan skal det blive ved med at være lad mig derfor også sige det meget direkte et krav fra en mand om at en kvinde skal bære burka eller niqab er efter vores opfattelse totalt uacceptabelt det er kvindeundertrykkelse og det kan vi ikke acceptere derfor har jeg ganske stor sympati for det som er hovedintentionen med det her beslutningsforslag nemlig at gøre op med et forældet et religiøst betinget og et kvindeundertrykkende krav om at kvinder skal gå fuldt tildækket for at bevare deres ære

kan vi alligevel ikke bakke forslaget op problemets omfang er jo trods alt og heldigvis

at det på nuværende tidspunkt er et alt for stort og voldsomt skridt at lave et generelt forbud og en generel lovgivning at lovgive om folks beklædning er et stort skridt at tage et potentielt indgreb i menneskers frihed noget man kun skal gøre hvis det er absolut nødvendigt samlet set er det her naturligvis et vurderingsspørgsmål

faktisk kræver en lovændring jeg vil ærligt sige at jeg aldrig i hele mit liv har set en burka i danmark

mange gange i afghanistan hvor de jo desværre er en del af normalbilledet men burkaer bliver stort set ikke brugt i danmark til gengæld

men selv i københavn er det heldigvis sjældent at man ser dem

for meget og derfor skal vi tage problemet alvorligt derfor er det andet spørgsmål vi

lovgivning som kan bekæmpe

offentlige rum og der er svaret jo ja ledelsesretten giver rig mulighed for at

arbejdspladser og i det offentlige system og kommunerne kan gøre det det så vi også i sagen fra lyngby tidligere i år hvor en gruppe piger mødte op til

tilladt ministeren var også inde på

i retssale når man vidner og så videre så hvis der allerede findes en passende lovgivning i forhold til den reelle udfordring vi står over for lige nu

det her forslag som det ligger beskrevet præcis her

totalt maskeforbud som det står formuleret her

om vinteren og tage et tørklæde hen over

at danske børn ikke må gå til fastelavn

tredje betænkelighed ved det her forslag

venstre imod forslaget men skulle

en situation hvor den nuværende lovgivning ikke er god nok

her synes jeg hundrede procent at vi skal se på hvad vi kan gøre

set gøre hver gang man ser islamismen snige sig ind i vores samfund men som verden

i dag hvor vi har en lovgivning der indtil videre har været effektiv nok til at imødegå

ikke at vi har brug for yderligere lovgivning lovgivning er noget man

især i en situation som den her hvor det er noget der har med frihedsrettigheder at gøre synes jeg man skal passe på med

at begrænse vores frihedsrettigheder så længe der endnu ikke er et behov for

som

at tage en burka eller en niqab på det synes jeg personlig er underligt

men jeg synes ikke at det er et samfundsproblem at der findes kvinder som træffer nogle personlige valg

udtryk for et dybt reaktionært kvindesyn

at at det at se en kvindes ansigt skulle være så vildt at så kan de ligesom ikke styre sig det synes jeg da også er et nedsættende mandesyn faktisk altså at de stakkels mænd

nogle viljesvage væsner som ikke er i stand til at styre deres egen seksualitet

har været udsat for for voldtægt mødes med et

en længere kjole på eller var du ikke

en kvinde synes jeg også det er en

en nedsættende måde at tænke om

det centrale spørgsmål må være

uanset hvor den tvang eller

de reaktionære holdninger kommer til udtryk jeg tror ikke på at kriminaliseringen af og forbuddet mod burkaen eller niqaben på nogen måde er et brugbart redskab

en hjælpende hånd til kvinder som udsættes for tvang jeg har svært ved at se hvordan man

samfundstjeneste eller fængsel for at være undertrykte jeg har svært ved at se at det at straffe kvinder som går med burka eller niqab

i forvejen lever

af vores samfund skubbes endnu længere væk

heller ikke lugter frigørelse for det tredje

sådan set vældig begejstret for at leve i et land hvor vi selv må bestemme hvad for noget tøj vi har på

det fænomen at der er nogen heldigvis

der er skal bekæmpes

være at udsætte mennesker for ulovlig tvang

hvordan bekæmper vi tvang hvordan bekæmper vi social kontrol det gør vi tror jeg ikke ved at stille symbolske

det gør vi ved at sikre at kvinder

rent faktisk får tilbudt den hjælp der er nødvendig

forlade det miljø eller de personer som udsætter dem for tvang og at de er bevidste om at hjælpen eksisterer

som for eksempel havner på krisecentre der ender med at gå tilbage til den voldelige mand eller den voldelige familie

kæmpe problem enhedslisten har for nylig igen igen

forslag om at sikre de her kvinder efterværn

er færdige med at være på krisecenter faktisk

for den sags skyld unge mænd forlader familier som udsætter dem for tvang hvis man ønsker at bekæmpe kvindeundertrykkelse hvis man ønsker at bekæmpe menneskeundertrykkelse

sikre at alle flygtninge og familiesammenførte får gode danskkundskaber også selv om de ikke kom i gang til at starte med altså også selv om de kommer lidt sent i gang

sørg nu for at hjælpen er der

når man forlader kontrollerende miljøer til sidst

styrke de reaktionære kræfter fordi de kan sige nå ja frihed i danmark bliver der talt meget om bare ikke for os og hvis der er noget vi ikke skal så er det at give de her reaktionære kræfter vind i sejlene

indførte den sydfranske by villeneuve loubet et forbud mod burkini

forfatningsdomstolen mente at forbuddet var ulovligt jeg forstår godt behovet for debatten og iveren efter at handle for hvad stiller vi op når der vader folk rundt blandt os og i det offentlige rum iklædt en dragt som repræsenterer værdier der for de fleste af os er

kvindernes frigørelse og ligestilling i liberal alliance bryder vi os ikke om at kvinder af hensyn til religiøse doktriner dækker sig til vi er ikke i tvivl om at nogen gør det

dog heller ikke i tvivl om at nogen gør det fordi de selv vil uanset hvor svært dette er at forstå

man må til gengæld ikke tvinge andre til at klæde sig på en bestemt måde mod deres vilje det er allerede forbudt det står i straffelovens § to hundrede og tres om ulovlig tvang og straffes med fængsel i op til fire år

os at der lovgives om hvordan vi klæder os heller ikke selv om vi ikke bryder

jeg tror

sig at et forbud får muslimske kvinder til at smide burkaen bliver man slemt skuffet resultatet bliver nok snarere at nogle kvinder ikke får lov til at bevæge sig uden for hjemmets fire vægge og så er hjemmet de facto et fængsel for dem

kommet et hak tættere på at bryde den sociale kontrol der florerer i visse miljøer her er præcis et område hvor vi skal lade civilsamfundets kræfter råde hvor vi åbent og højlydt udfordrer de værdier som en burka repræsenterer og presser på for at den mentale doktrinære burka

eller burka kan ødelægge vores samfunds

sammenhængskraft det tror jeg ikke dernæst begrundes det med et ønske om at gøre op med kvindeundertrykkelsen blandt

sætte spørgsmålstegn ved er hvordan et forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum

forhindre kvindeundertrykkelse jeg er snarere vældig bekymret for at de kvinder i virkeligheden vil blive holdt indendøre og slet ikke får lov til

forslaget lægger op til at man skal kunne straffe de kvinder der går med med burka eller niqab

giver ingen mening for mig hvis

fordi det er kvindeundertrykkende i to tusind og ti

også beskæftigede sig med det her spørgsmål og dengang

skønnede man at der var cirka tre kvinder der gik med med burka det tal er nok steget lidt

jeg ser nogle gange burkaklædte kvinder i i omegnen af aarhus

men det er primært dér jeg støder på dem dengang

at ansigtstildækning udgjorde et problem i forhold til identitetskontrol idet den offentlige forvaltning og en myndighed som politiet generelt har brugbare muligheder for at fastslå en kvindes identitet

hvad jeg vil og jeg er også stolt over at vi ikke lovgiver om

er den personlige frihed til at bære det man vil

at man kan gå klædt som man vil ude i det offentlige rum

jeg synes det vil være problematisk hvis vi skal til at lovgive om beklædningsgenstande

vi ikke forstår hvorfor de her kvinder går i det her tøj men det må

en del af en undertrykkende undertrykkende kultur men der er det at jeg mener at vi ikke hjælper de her kvinder ved

måden man sikrer at der ikke er kvindeundertrykkelse det er en lang

hele tiden at sørge for at gøre opmærksom på at

gerne vil så længe det ikke kommer andre til skade

som vi vil så jeg mener ikke det er op til folketinget at bestemme hvordan man skal gå klædt i sportsverdenen

så konstatere at det går den modsatte vej for er man begyndt at sætte regler for hvor lidt tøj kvinder må have på

min optik også helt forskruet så jeg synes vi skal arbejde i fællesskab for at vi konstant bevæger os mod et samfund hvor hverken undertrykkende mænd sportsforbund eller folketinget skal bestemme hvordan kvinders krop skal til

totalt kvindeundertrykkende

jeg har i hvert fald ikke set nogen mænd der bærer burka det handler kun om kvinderne og

seksualitet jeg udgav

for nylig en interviewbog med en syrisk

flygtning hanan

det første hun gjorde da hun kom til danmark

hun sagde at det havde hun ønsket sig hele sit liv men det kunne ikke lade sig gøre der hvor hun kom fra det er en myte hvis man tror at kvinderne vælger det selv det er der sikkert nogle få der gør men for det meste er det tvang

vi i konservative støtter dansk folkepartis beslutningsforslag om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum vi støtter i hvert fald alle de initiativer der går i den retning

både i danmark men også globalt flere kritikere af forslaget har sagt at man skal kunne klæde sig som man vil og det mener vi også man skal i udgangspunktet og principielt men burka og

er ikke en ytring det er en ekstrem politisk handling også en kvindeundertrykkende handling burka og niqab

hører ikke hjemme i det offentlige rum i et åbent samfund i et åbent samfund skal vi kunne se vores medborgeres ansigt dette handler ikke om tørklæder

der dækker håret men jeg har ikke ondt ved at

kunne se mine medborgeres ansigt

er totalt kvindeundertrykkende de sender forkerte signaler til unge kvinder der vil integreres og så skal vi i det her samfund

se hvem vi taler med det er konservativ politik at et samfund ikke kun kræver at man kan gøre hvad man vil

også være nogle grænser et frit samfund kræver minimumsrammer for hvordan vi omgås hinanden vi skal kunne se hinanden i ansigtet burkaen er kvindeundertrykkende fordi den pakker kvinderne ind og væk burkaen minimerer kvindens udtryksmuligheder i det offentlige rum af samme grund foreslog vi i to tusind og ni et lignende forslag som en del af vores integrationsudspil vi droppede forslaget fordi justitsministeriet dengang vurderede at et forbud ville krænke menneskerettighederne siden dengang er man

klogere i justitsministeriet menneskerettighedsdomstolen sagde i to tusind og fjorten

ikke krænker rettighederne og

med religionsfrihed privatliv eller ligebehandling vi er enige med kritikere af forslaget i at man skal være forsigtig med at forbyde påklædning men netop burka og niqab er særlige og

kræver særlig lovgivning burka og niqab undertrykker og svækker den fælles samtale i det offentlige rum vi kræver ikke meget men vi kræver at vi kan se hinandens ansigter derfor støtter vi beslutningsforslaget

være den første til at beklage for dermed holder et flertal i folketinget hånden over nogle af de mest ekstreme islamister i vores samfund det er egentlig bemærkelsesværdigt at så mange partier gang på gang kan få sig selv til at ytre sig kritisk om tørklæder burkaer og radikaliserede miljøer og så alligevel nægte at stemme for dagens forslag argumenterne imod skifter først ville man gerne stemme for men man kunne ikke da det var imod grundloven nu ved vi med justitsministeriets ord at

forslaget ikke strider imod grundloven og vi ved tilmed at det ikke strider imod konventionerne vi har sågar den europæiske menneskerettighedsdomstols ord for at det ikke strider imod menneskerettighederne så nu kan partierne ikke længere bruge det argument der er blevet fremført andre argumenter i dag nogle også lidt nyere argumenter og nu vil man jo typisk sige det hører jeg så tit at forslaget blot er symbolpolitik underforstået at symboler ikke betyder noget men symboler betyder rigtig meget bare se hvor meget dannebrog betyder for danskerne i mener vi at det er folketingets opgave at værne om de symboler som samler danskerne og samtidig gå imod de symboler som deler os og som også markerer en klar afstandtagen til det danske samfund alle problemer vil naturligvis

vil folketinget og regeringen meget klart markere at der er grænser og at de grænser selvfølgelig skal respekteres og respekterer man ikke de grænser har det også en konsekvens der er en sanktion knyttet op på det

at det i dansk og vestlig kultur er en afgørende del af vores omgang med hinanden at vi rent faktisk kan se hinandens ansigter det er afgørende for menneskers interaktion og samlivet i danmark at man ikke kan skjule sit ansigt eller sin identitet for sine medborgere vi finder det derfor afgørende for den sociale samhørighed at maskering og heldækkende beklædning som for eksempel burka og niqab generelt bør forbydes i det offentlige rum det er ikke sådan vi skal gøre tingene i danmark flere bøger artikler den sunde fornuft men også senest tv to dokumentaren moskeerne bag sløret har jo vist at islamiseringen og radikaliseringen i det danske samfund ikke er aftaget men snarere tiltaget i disse år kommer der mange mennesker til danmark fra muslimske lande som flygtninge familiesammenførte

og det er vigtigt at de mødes af et samfund der klart viser vores demokratiske og danske værdier og derfor klart signalerer at livet i danmark leves i respekt for ligeværd mellem mænd og kvinder hvorfor ansigtstildækkende beklædning i det offentlige rum ikke accepteres der er naturligvis også et sikkerhedsaspekt i et forbud mod at man kan bære beklædning der dækker ansigtet både terrorister og andre kriminelle kan benytte en sådan beklædning til at sløre deres identitet mens de udøver terrorhandlinger eller kriminalitet jeg synes efterhånden der er mange gode grunde og argumenter

flere og flere af dem

gerne sige tak for debatten og ikke mindst tak

for opbakningen til forslaget det var jo klar tale jeg

godt at alle tager afstand fra islamisme men jeg synes det klinger noget hult når flertallet ikke er klar til at sætte handling bag ordene at et flertal afviser dette forslag må betegnes som endnu en sejr til nogle af de mest ekstreme kræfter i vores samfund de kan se at i folketinget og hos politikerne taler man man siger at det

stykket kniber det med for alvor at gøre noget

det skal jeg selvfølgelig være den første til at beklage

at

fem hundrede kroner på nuværende tidspunkt til

hundrede kroner det er ganske positivt samtidig

god kage vil jeg tro

ganske glimrende man kan sige

få flere til at skrotte deres bil på en miljømæssig rigtig måde for det er faktisk ikke det der sker lige nu da man indførte skrotningspræmien

andelen af de miljørigtigt skrottede biler

det er så ministeren der har en vurdering af eller en formodning om at når vi sætter præmien op så vil flere biler også blive skrottet på en miljømæssigt rigtig måde

har biler med airbags og så ved vi at airbags er meget meget dyre

det betyder at biler som man måske godt kunne reparere selv om det er dyrt

faktisk bliver skrottet fordi de bliver erklæret for totalskadet det synes vi er problematisk især hvis man ser på det fra en miljømæssig vinkel så det håber vi på at vi på et tidspunkt kan få kigget på

hvornår man som borger kan se at man

er gået til en skrothandler der rent faktisk

og hvor man så som borger ved at vedkommende gør det på en miljømæssigt forsvarlig måde der er åbenbart nogle der på internettet bruger falske logoer osv og det synes jeg er problematisk jeg synes at vi i hvert fald bør adressere problemet og så gøre noget ved det sådan at man som borger og som bruger når man vil

så det håber jeg at vi på en eller anden måde kan finde en løsning på

er måske ikke lige noget der ligger i forslaget men jeg synes i hvert fald at vi skal

at justere bilskrotningsordningen

at ordningen kører som den skal rent økonomisk så jeg vil kort og godt kalde det

kun et skøn at op mod hver fjerde bil skrottes ulovligt

kan sikre at vi så vidt det overhovedet er muligt får alle gamle biler skrottet på rette vis ulovlig ophugning skader nemlig ikke bare miljøet når gammel olie og bly ikke bliver håndteret korrekt det er også spild af ressourcer så der er mange gode grunde til at justere ordningen her

bliver skrottet korrekt og når vi så kan gøre det

kan det næsten ikke blive bedre så venstre

godkendt ophugger helt grundlæggende

finder vi det rigtig dejligt og positivt at færre biler i det hele taget skrottes og at folk kører længere tid i deres biler frem for at gå ud og købe nye biler

jeg faktisk også benytte lejligheden til ligesom dansk folkeparti at udtrykke en ærgrelse over at den her reparationsgrænse er sat ned til fem og tres

det betyder at vi faktisk tvinger folk til at sende biler til skrotning selv om det kunne være rigtig fornuftigt at reparere dem så herfra vil jeg også gerne udtrykke et meget stort ønske

hen uholdbart og dumt hvis man kan reparere en bil at man så ikke gør det på grund af en eller anden

at vi bør arbejde for at flere biler bliver repareret frem for at blive skrottet ved gennemgangen af høringssvarene

at det fra flere sider påpeges at kontrolindsatsen for at sikre at reglerne for korrekt miljøbehandling af de udtjente biler overholdes ikke er tilfredsstillende

læse os frem til at miljøstyrelsen har organiseret nogle workshops og arbejder på en forbedret vejledning i forhold

de tilsynsførende fra kommunen men jeg synes vi har behov for i forbindelse med det her lovforslag at få belyst

det er at det er så svært for kommunerne at leve op til deres tilsynsforpligtelse

det er at der rejses det her kritikpunkt om

manglende tilsyn det kunne vi godt tænke os

blev yderligere belyst

kan det være begrænset hvor langt

når i den retning vi vil jo gerne have at alle biler i danmark bliver afleveret til forsvarlig skrotning og det kunne for eksempel være en mulighed at man bibeholdt bidraget

noget af det overskud der er på at styrke tilsynet men det kræver selvfølgelig at man strikker forslaget lidt anderledes sammen

det som både df og nu også enhedslisten har nævnt

er noget vi har overvejet det uhensigtsmæssige i

at få kigget på den problemstilling ved lejlighed

ansvarsforsikring der er lovpligtig

at sætte afgifter ned sker

så det kan vi godt glæde os lidt over også selv om der kun er tale om sytten kr samtidig med at vi kan glæde os over en velfungerende ordning der sikrer at vi får håndteret vores udtjente biler på en miljømæssigt forsvarlig

har levet op til sit formål og gør det stadig da den medfører at mange biler afleveres til lovlig skrotning og vi skal tage stilling til om miljøbidragets størrelse skal justeres vi gjorde det senest i to tusind og tretten da miljøbidraget blev forhøjet fra tres kroner til en hundrede og en kroner dengang overvejede man om ordningens ekstraincitament fortsat var nødvendigt overvejelsen gik på om producentansvar og lovpligtig aflevering til korrekt miljøbehandling kunne varetage miljøhensynet i tilstrækkelig grad vurderingen var dengang at en velfungerende skrotningsordning mindsker risikoen for at bilejere vælger ulovlig ophugning

antallet af efterladte biler ville blive højere uden ordningen det er fortsat vurderingen men i år er der behov for at sænke miljøbidragets størrelse på

fordi der i de seneste år er kommet for mange penge ind til skrotningsordningen der skal hvile i sig selv overskuddet forventes gradvis afviklet frem mod

og tyve ved sidste lovændring i to tusind og tretten blev skrotningsgodtgørelsen også justeret den blev sat ned fra

justeringen af skrotningsgodtgørelsen skete via en bekendtgørelsesændring dengang blev det besluttet at effekten

har på miljøstyrelsens foranledning undersøgt effekten effekten af skrotningsgodtgørelsen herunder nedsættelsen af godtgørelsen deloittes analyse konkluderer overordnet at godtgørelsen får flere bilejere til at skrotte deres bil hos en lovlig ophugger analysen peger dog også på at der stadig foregår betragtelig mange ulovlige skrotninger derfor vil jeg hæve godtgørelsen fra

til to tusind to hundrede da jeg forventer at det vil gøre en ende på mange af de ulovlige skrotninger den nye godtgørelse forventes at reducere den ulovlige markedsandel fra fem og tyve procent til ti procent det skal gøres både for at imødekomme branchen fastholde arbejdspladser og ikke mindst for at sikre at biler bliver afleveret til lovlig og miljømæssigt forsvarlig affaldsbehandling det handler både om at undgå miljøskader og om at udnytte de udtjente biler bedst muligt og på den måde gør vi noget godt for både branchen forbrugerne og ikke mindst miljøet en forhøjet godtgørelse forventes ikke fuldstændig at kunne løse problemet med ulovligt ophug derfor kommer der en række yderligere tiltag for at styrke incitamenterne til lovlig skrotning og for blot

adressere det forhold som dansk folkepartis ordfører nævnte ja så findes der i dag en liste hvor man kan se de anerkendte skrotningssteder som man altid kan tjekke i forhold til eventuelt snyd

så iværksættes der også en skrotningskampagne en informationskampagne der søger at fremme lovlig skrotning af biler ved at informere borgerne om at en ophugger der ikke er registreret på listen over godkendte ophuggere og som ikke overholder miljøreglerne opererer ulovligt til skade for miljøet og samfundet samtidig gør kampagnen opmærksom på at det er ulovligt at gøre brug af uregistrerede ophuggere kampagnen søger også at informere om korrekt adfærd

deloittes analyse indikerer også at borgerne ønsker at

beskytte miljøet og overholde lovgivningen frem for at få en ulovlig økonomisk gevinst miljøstyrelsens erfaring deloittes evaluering og kilder i branchen viser at borgerne typisk agerer i god tro når de afleverer deres udtjente biler til en ulovlig ophugger derfor er en målrettet folkeoplysningsindsats vigtig til sikring af korrekt miljømæssig behandling af bilerne jeg foreslår derfor at miljøbidraget sættes ned da bilejerne ikke bør betale mere end nødvendigt og med disse ord vil jeg ønske en god viderehandling af forslaget i

i den størrelsesorden er en kæmpe belastning for de berørte borgere borgere der i mange måneder må leve med bøvlet fra oversvømmelsen og som ofte i mange år må leve med frygten for nye oversvømmelser særlig børnene betaler en pris for den slags usikkerhed

oprydningen efter oversvømmelser er også ekstremt dyre ifølge stormrådet er der alene til de berørte områder ved roskilde fjord udbetalt mere end fire hundrede million kroner i erstatning som en konsekvens af stormen bodil derfor satte socialdemokratiet en kystanalyse i gang som skulle beskrive behovet og sikre at de løsninger der iværksættes i samarbejdet mellem kommunerne og

skubber oversvømmelsesproblemet videre til naboen l otte og halvfjerds som vi nu behandler er en udløber af kystanalysen og loven skal give mulighed for en enklere og hurtigere proces ude i kommunerne med hensyn til gennemførelse af konkrete kystbeskyttelsesprojekter helt konkret er der tale om at klageadgangen og høringsforpligtelserne i forbindelse med kommunale kystbeskyttelsessager samles så der først kan klages når kommunalbestyrelsens samlede projekt ligger klar på tegnebrættet i øjeblikket

kystsikringsprojekter bliver udskudt i meget lang tid der er eksempler på at kystsikringsprojekter står stille i mange år loven medfører også at kommunerne kan få sagkyndig bistand tidligere i projektet så den endelige plan med en øget sandsynlighed kan godkendes i natur

til at håndtere klimaudfordringerne og vi bakker derfor op om forslaget med den bemærkning at vi skal have kigget på om borgerinddragelsen i planlægningsfasen i forbindelse med kystsikringen skal styrkes i forhold til

kystsikringsloven som sådan er forkert når man ser

hovedformålet nemlig at beskytte mennesker og beskytte værdier mod erosion for havet

det der er problemet er at der er otte hensyn der skal tages og efterhånden

det blevet sådan at hensynene vejer tungere

huse falde i havet vi ser mennesker der virkelig er berørt af

er udfordret mildest talt vi ser det i nordsjælland vi ser det i sydsjælland og vi ser det alle vegne i danmark og det er et stort problem derfor så vi også gerne i dansk folkeparti at kystsikringsloven blev lavet om således at det

være at der skal tages nogle hensyn men at det altid må være sådan at formålet

der vejer tungest ikke desto mindre

vi positive over for det her forslag fordi det rent faktisk er en forbedring det er sådan at når man ser på den måde

er der eksempler på at det hvis man har lavet et projekt og

det er simpelt hen grotesk i de ti år

sidde og kigge ud ad vinduet kigge på havet kigge på bølgerne og så håbe på at der ikke kommer en bodil eller hvad alle de her storme har af navne og vælter ens

det er simpelt hen bare ikke i orden

gøre med helhedsløsninger hvilket vi ser i roskilde hvilket vi ser i slagelse hvilket vi ser rigtig mange steder

der skal gå en lille smule hurtigere

problemet og som jeg synes man løser med det her forslag er netop at man kan klage i de forskellige processer og det er derfor at sagsbehandlingen tager så lang tid

at man ikke kan klage over en afgørelse for

et projekt og projektet ligger klart kan man godt klage over projektet man kan godt klage over at kommunen siger ja eller nej eller

går til højre eller venstre godt klage over men man kan altså ikke klage igennem hele sagsforløbet og det synes jeg er ganske ganske glimrende

som jeg undrer mig over der står i lovforslaget at kommunen får mulighed for at rejse sag uden forudgående interessetilkendegivelse fra berørte borgere og da jeg læste det

at det vil sige at kommunen af sig selv går hen og siger at vi skal have et kystbeskyttelsesprojekt her

har bare svært ved at forestille mig at det skulle være tilfældet nogen steder

jeg tror at hvis der er borgere i nærheden af noget vand der er

de være interesseret i at man laver nogle tiltag men det kan være at

det er en positiv udvikling og så håber vi også at

vi på et tidspunkt kan lave noget mere i forhold til at ændre kystbeskyttelsesloven så den virkelig kommer ind og

andre værdier tæt på kysterne når stormene har raset

nu fået kortlagt risikoen for oversvømmelser og erosion langs den danske kystlinje

er et af flere initiativer som skal sikre at vi bedre kan beskytte vores kyster mod oversvømmelser og erosion l otte og halvfjerds skal sikre kommunerne en enklere og hurtigere proces i forbindelse med kommunale kystbeskyttelsessager og vi har set eksempler på sager som har været

det er alt for lang tid når der er tale om sager

samles klageadgang i forbindelse med kystbeskyttelsessagerne så der alene kan klages over den endelige afgørelse

sikrer også klare rammer for kommunalbestyrelsernes sagsbehandling og giver kommunalbestyrelserne mere frihed til at inddrage borgerne

det vil forhåbentlig være til glæde for både kommunerne og borgerne og de berørte lodsejere venstre stemmer derfor naturligvis for l otte og halvfjerds

for os er vi ikke lige så hårdt ramt i danmark som i andre dele af verden men også her oplever vi konsekvenserne af global opvarmning vi ser stigende vandstand stormfloder og skybrud

blandt andet i byerne det er derfor at det er så vigtigt at vi i danmark får en prioritering af beskyttelsen af vores kyster og

får sat ind i tide på de kyststrækninger som vi vurderer skal beskyttes det lovforslag som vi behandler i dag skal gøre det lettere og enklere for kommunerne at gennemføre projekter der skal beskytte kysterne i enhedslisten mener vi at der er rigtig mange fornuftige elementer i lovforslaget vi støtter at

så man kun kan klage over det endelige projekt og ikke løbende vi støtter

udvalget vil vi afvente vores endelige stillingtagen til det

for at anmode kommunen om at igangsætte processen sidst men bestemt ikke mindst samles klageadgangen så der alene kan klages over kommunens endelige afgørelse ændringerne vil formentlig samlet set betyde

hensyn til lokale forhold bedre dialog borgerne og kommunen og kystdirektoratet imellem og samtidig forbedre mulighederne for kystbeskyttelse på udsatte steder i stadig samklang med kystnaturen også uden en opslidende klageproces som vi kender

dag hvor et antal af klageadgange med opsættende virkning kan udsætte oplagte og nødvendige projekter nærmest i det uendelige

forenkles og strømlines

de virkemidler som ligger i det til at skabe den her bedre proces flere af høringssvarene udtrykker bekymring om

er intet belæg for at sige at det vil medføre mindre utilfredshed utilfredshed og og færre klager med med det der lægges op til her i forslaget tværtimod er der belæg for at jo bedre de berørte grundejere bliver inddraget tidligt i processen jo nemmere er

at tage hensyn til deres forslag og indvendinger det øger chancen for at projektet senere vil blive vedtaget uden væsentlige klager og forsinkelser det er noget som

præciserer med henvisning til undersøgelser de har foretaget på det her område at udskyde borgerinddragelsen til et senere tidspunkt hvilket er et af de

i alternativet ønsker vi at styrke borgerinddragelsen og derfor

vi ikke støtte forslaget som

men vi er selvfølgelig indstillet på at tage en debat om det i udvalgsarbejdet lovforslaget vil desuden indskrænke høringsperioden til fire uger hvor der normalt er otte

det er der også en bekymring for hos flere af høringsparterne teknologirådet og andre organisationer fire uger er en meget kort periode for berørte parter til at sætte sig ind i

forholde sig til dem på en kvalificeret måde lovforslaget lægger også op til at kommuner kan vælge at bidrage i deres egenskab af offentlig myndighed ud over at bidrage som grundejere eller lignende

denne bestemmelse om kommunal finansiering ud over nytteprincippet mener kommunernes landsforening er uhensigtsmæssig da det åbner for urealistiske forventninger til

skatteborgerne skal finansiere for de respektive grundlejere kl mener altså at det er helt afgørende at alle bidrag skal begrundes inden for nytteprincippet og det mener vi også er en vigtig pointe som vi lægger os op ad

sagerne vedrører kystbeskyttelse af flere ejendomme over længere strækninger og derfor typisk vil være underlagt en screeningspligt jævnfør reglerne i vvm bekendtgørelsens bilag to og som ofte vil medføre en vvm redegørelse heri er der fastlagt bestemte hørings og klageperioder og derfor kan hele lovforslaget i virkeligheden være overflødigt hvis projekterne ikke er underlagt vvm

vil justeringerne i lovforslaget betyde at kommunalbestyrelsen selv kan fastsætte høringsperioden

her foreslår dn at den reelt bør være otte uger og minimum fastsættes

men ser gerne på forbedringer og muligheden for at

ønske os en egentlig plan for

er noget vi måske er lidt mere bekymrede

vil spørge ind til i udvalgsprocessen det vi er glade for er jo

borgerinddragelsesdelen er det simpelt hen for sent i processen at

peger på både friluftsrådet og landbruget peger sådan set på det samme i den her sammenhæng derudover

vi heller ikke glade for at klagefristerne

sænkes fra otte uger til fire uger

stadig væk være sammenhænge hvor det

at man lader klagerne gå til nævnet

nogle af de her ting i udvalgsarbejdet inden vi tager endelig endelig stilling til om vi kan

oversvømmelser og erosion er størst og dermed få et opdateret grundlag for at drøfte hvordan vi fremadrettet sikrer kystbeskyttelse baseret på hvor behovet er størst analysen skulle give afsæt til en politisk diskussion af kystbeskyttelsesloven jeg må sige at hvis det her lovforslag er det eneste som regeringen har tænkt sig at lave på baggrund af kystanalysen har pengene på en måde været spildt hvis analysen skulle anvendes til det den var tiltænkt skulle den nemlig også danne grundlag for en langsigtet plan for beskyttelsen af de danske kyster

det er også helt afgørende at der findes løsninger på finansieringen og for eksempel tanken om en national fond som nogle har luftet finansieringen er den helt afgørende barriere for at der ikke findes helhedsorienterede sammenhængende og langtidsholdbare løsninger

studiebesøg med med udvalget i nordsjælland og set

er brug for sådan en plan

men i forhold til

vi positive over for den del af formålet med lovforslaget som handler om at skabe en enklere proces for kommunerne i forhold til at skabe helhedsløsninger altså at samle klageadgangen og nogle af de andre gode forslag men vi er bekymrede for indskrænkningen af borgernes rettigheder i lovforslaget det er fint nok at forsøge at bygge systemet op

på andre områder inden for ministeriets ressort men det giver ikke nogen mening

lovforslaget om ændring af planloven som jo er flyttet over til erhvervs

er en utrolig dårlig idé at afkorte høringsperioden hvis man virkelig mener noget med inddragelse og borgernes rettighed til at blive hørt for at være sikker på at alle berørte grundejere bliver hørt og involveret er det nødvendigt med nogle minimumskrav til kommunens inddragelse af borgerne herunder at de ikke inddrages for sent i processen det er ikke nok at kommunen har mulighed for det vi håber at der i udvalgsarbejdet kan skabes flertal for nogle ændringer der sikrer borgernes rettigheder

med de gældende regler har sådanne beskyttelsesprojekter desværre lav gennemførelsesprocent

og det er med til at trække forløbet meget langt ud det trækker tiden ud og det forhindrer at gode projekter

bliver gennemført med den her nye lovtekst

det kun være muligt at klage over kommunalbestyrelsens endelige afgørelse hvilket vi bakker

så borgere ikke risikerer at få deres hjem oversvømmet fordi systemet er for langsomt og bureaukratisk

en sagsbehandlingstid på et helt år skaber risiko for nye oversvømmelser for over fem hundrede ejendomme ved jyllinge nordmark og roskilde havn fordi byggeriet af de beskyttende diger ikke kan komme i gang før natur og miljøklagenævnet har behandlet deres sag her blokerer ganske få borgere for rigtig mange borgeres tryghed helt frem til april to tusind og sytten det burde vi kunne gøre bedre

ganske relevante det er rigtigt at i planloven indskrænker man på en række områder høringsfristen fra otte uger til fire uger det er ikke noget vi fra konservativ side

i et forhandlingsforløb alle må give og tage men jeg husker nu at da vi havde forhandlinger om vvm

opretholdt høringsfristen på de otte uger

udvalgsbehandlingen og under alle omstændigheder

i hvert fald nødt til at blive præciseret at det ikke bare sådan skal være valgfrit for en kommune

skarpt nok den præcise formulering i lovteksten

at kunne sige om det som det foreligger nu er en opfordring eller et krav men

skal kunne sende noget i høring i juli måned

fire uger det giver sig selv jeg håber heller ikke at der er nogen kommuner der kunne have fantasi til at finde på at gøre

god drøftelse af i det udvalgsarbejde

plads for alles vedkommende

for indlæggene fra ordførerne og for opbakningen vi er jo et lille land med en meget stor kyststrækning som også dansk folkepartis ordfører påpegede syv tusind tre hundrede

oversvømmelser når vi har store storme giver udfordringer hos

med ejendomme tæt på havet at se

sommerhuse der ryger i havet at miste den ejendom som måske har været i familien i generationer gør jo et stort indtryk på os alle lige så vel som når vi ser at mennesker i deres private bolig bliver ramt af oversvømmelser med enorme konsekvenser til følge det er noget der ligger os på sinde at få gjort noget ved allan bodil egon og

er fire kraftige storme vi har oplevet de seneste år det oplever vi måske som usædvanligt men ifølge klimaforskerne skal vi vænne os til og indrette os

flere og kraftigere storme over danmark de forventede kraftigere storme og havstigninger bliver naturligvis en udfordring for danmark med vores mange og lange

klimaændringer kystanalysen og jeg vil gerne takke den tidligere regering for at have iværksat den kystanalyse

givet os et overordnet billede af udfordringerne med kystbeskyttelse i danmark analysen viser

at der rigtig mange steder allerede er beskyttet mod kysterosion og oversvømmelser hvor behovet er størst der er også nogle steder hvor der er et behov som endnu ikke er dækket og der har regeringen fokus på at vejlede og understøtte grundejere og kommuner i at finde løsninger kystanalysen viser også at kystbeskyttelse gennemføres mest omkostningseffektivt som helhedsløsninger for længere strækninger eller større områder landets kommuner har generelt en vigtig rolle i forhold til at etablere helhedsløsninger for kystbeskyttelse kommunerne har blandt andet i forbindelse med kystanalysen peget på at de har svært ved at gennemføre helhedsløsninger på grund af en udfordrende og langstrakt proces med uenigheder mellem borgere om økonomiske bidrag og andre forhold regeringen har derfor også besluttet at intensivere vejledningsindsatsen over for kommunerne

bemærke til det den konservative ordfører nævnte

klagetider der er blandt andet i natur og miljøklagenævnet at det er noget regeringen er helt enig i at vi skal gøre noget ved derfor har vi også nu lagt op til

tilføre jeg tror det er tre og tyve million kroner til behandlingen plus til frigøre medarbejdere til at understøtte sagsbehandlingen for det må ikke være sådan at klagesager som få indsender i forhold til mange i en helhedsløsning ligger for lang tid i vores klagesystem det er ingen tjent med og slet ikke de borgere

fru

endeligt det

to dele den første del handler om at forlænge overgangsperioden for udfasningen af bindestalde

den første juli to tusind og to og tyve til den første juli to tusind og syv og tyve i bindestaldene vil det fortsat være muligt at anvende elektriske aggregater i overgangsperioden og ungdyr der holdes på fuldspaltede gulve kan også fortsat holdes der regeringen vil så samtidig stille et krav om at køerne skal på græs i sommerhalvåret og at der anvendes bindsler som giver kreaturerne mere bevægelsesfrihed på trods af de forhold er vi i

bekymret for de dyrevelfærdsmæssige forringelser som følger af den her del af lovforslaget

lyset af at langt de fleste køer i bindestald i forvejen kommer på græs hver sommer forslagets anden del er en del af en aftale som socialdemokratiet indgik med dansk folkeparti og regeringen tidligere på året den handler om en udskydelse af kravet om roterende kobørster til hudpleje kravet udskydes fra den første juli to tusind og seksten til den første juli to tusind og to og tyve og det vil gælde for bedrifter som er etableret før den gældende lovs ikrafttræden nemlig den første juli to tusind og ti for at sikre at dyrevelfærden ikke forringes indføres der et skærpet fokus på hudpleje i sundhedsrådgivningen vi er trygge ved at dyrlægerne kan råbe vagt i gevær hvis dyrene ikke har tilstrækkelig mulighed for

vil vi gerne anerkende at de danske mælkebønder i øjeblikket står i en svær økonomisk situation derfor er vi også enige med regeringen i at det giver mening at udskyde kravet om kobørster da vi mener det kan gøres uden at få negative konsekvenser for dyrevelfærden så den del af forslaget kan vi støtte til gengæld er vi bekymret for den del af forslaget som omhandler bindestaldene da vi frygter for de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser på den baggrund kan vi ikke støtte forslaget i dets nuværende form

løbet af udvalgsarbejdet kan komme dertil at regeringen vil dele lovforslag i to sådan at vi i

leve op til aftalen om at hjælpe de danske mælkebønder som vi i konstruktiv dialog indgik sammen med dansk folkeparti

med l ni og halvfjerds her komme til at gælde fra den første juli to tusind og to og tyve årsagen til at vi i dag skal

er at det danske kvægerhverv har store økonomiske udfordringer erhvervet har svært ved at finde finansiering til at lave de ændringer som skal laves på baggrund af lov om hold af malkekvæg

at man udskyder de omtalte krav er det naturligvis fordi vi anser

være dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt derfor er det også vigtigt for mig at understrege at man for at kunne fortsætte driften af en bindestald fra og med den første juli to tusind og to og tyve skal opfylde visse dyrevelfærdsmæssige krav køerne skal på græs i sommerhalvåret og de bindsler der anvendes skal give køerne tilstrækkelig bevægelsesfrihed venstre stemmer for l ni og halvfjerds som vil sikre de økonomisk trængte landmænd på en dyrevelfærdsmæssig ansvarlig

indfører vi altid temmelig lempelige overgangsordninger så der er god tid for de trængte landmænd til at indføre de her dyrevelfærdsmæssigt forbedrende tiltag

det virker derfor en lille smule besynderligt at erhvervet har haft adskillige år til at indføre en dyrevelfærdsmæssig forbedring så kommer rendende når deadline er overskredet eller er meget tæt på

at udskyde

det stort set uden at blinke hvad er så formålet ud over at det er urimeligt over for dyrene

da også helt urimeligt over for alle de bedrifter som faktisk har taget den her deadline alvorligt og som har fundet pengene til at investere i det lovkrav som man vidste kom når man kan se at alle dem der har været ligeglade

så bare får yderligere fem år til at leve op til kravet

jeg synes det er ret vigtigt når vi beslutter os for at ville forbedre dyrevelfærden at

vi mener det så meget at vi holder fast og

ikke bare ignorerer at erhvervet tilsyneladende ingenting har gjort for at leve op til lovgivningen det er

et syn på den lovgivning der bliver indført som vi ikke bare kan sidde overhørig i forhold til bindestalde

i enhedslisten er vi ikke principielt imod bindestalde så længe dyrene har mulighed for at få motion hver dag og så længe

vi forbyder brugen af kotrænere

derfor meget gerne at man slet ikke indfører noget krav om udfasning af bindestalde men at man til gengæld indfører et krav om at køer selvfølgelig

og det er omfattende hvis man skal have sine køer ud hver eneste dag men man må også bare sige at det er omfattende at holde dyr på en måde der er ansvarlig og anstændig enhedslisten kan ikke

kan fortsætte driften i bindestalde og uden kobørster som hidtil

men overgangsperioden forlænges med fem år samtidig medfører lovforslaget en række nye krav

til formål at sikre at dyrevelfærden er forsvarlig i bindestaldene i overgangsperioden det mener vi er positivt at til gengæld for den forlængede

at besætningerne skal på græs sommerhalvåret

men blot en forlængelse af den eksisterende overgangsordning med det resultat at landmændene har mulighed for at udskyde tvungne omkostningstunge investeringer i nyt staldinventar

om

man udskyder og forlænger overgangsordninger

ny lovgivning alvorligt og rettet

en lang årrække til at omstille sig til de nye regler

men men jeg lytter til det som det som kommer fra de forskellige kompetente høringsorganer her og og der er flere parter der udtrykker bekymring for dyrevelfærden

men også fordi vi synes det er et usundt princip at blive ved med at forlænge overgangsordninger her er der jo ikke bare tale om at man giver en år eller højst to år længere der er

uden at blinke med øjnene det er det

for radikale venstres vedkommende vi har overvejet meget frem og tilbage om den økonomiske krise som mælkebønderne er i virkelig skal have lov til at betyde

dyrevelfærden bliver forringet det har vi diskuteret frem og tilbage og

om det har været svært for os vælger vi at støtte det her lovforslag fordi vi synes at det er en fornuftig måde både i hvert fald på sigt at få styrket dyrevelfærden

mælkebønderne igennem den økonomiske krise der er opstået særlig fordi mælkekvoterne er blevet

når man udskyder at udfase bindestalde

kræver at køerne kommer ud på græs om sommeren så de får noget mere bevægelse

de fleste stalde har kobørster

der være nogle sygebåse hvor der ikke er kobørster men

og kontrol sådan at man kan opretholde dyrevelfærden alligevel derfor synes vi at

lovforslag og de udfordringer der

landbruget at foretage de investeringer der skal til

vi kan derfor ikke støtte forslaget om at forlænge overgangsordningen for bindestalde som ellers havde til formål at sikre en udvikling fra bindestalde

for så vidt er er positivt er det kun en lappeløsning på et forslag som bremser udviklingen af bedre dyrevelfærd køerne har behov for motion og socialt samvær i det fri hver dag vi kan heller ikke bakke op om forslaget om at udskyde kravet til kobørster for bedrifter der er etableret før to tusind og ti og mener ikke at dyrlægernes vurdering af dyrevelfærden i forbindelse med deres sundhedsrådgivning kan kompensere for det for hvad er det nye i det den vurdering laver de jo allerede i dag og der er ikke formuleret nogen nye kriterier for den vurdering som københavns universitets sundhedsvidenskabelige fakultet også skriver i

er kobørsterne en relativt lille investering så spørgsmålet er om det reelt har nogen betydning for erhvervets trængte økonomi sf kan ikke støtte

udskyde omkostningstunge investeringer for mælkeproducenterne baggrunden er de lave mælkepriser og den høje gæld der gør at landmændene ikke har haft tilstrækkelig indtjening til at kunne foretage de nødvendige investeringer eller finde finansiering til at foretage investeringerne miljø og fødevareministeriet har derfor foretaget en vurdering af samtlige overgangsordninger i loven med udgangspunkt i kvægerhvervets udvikling siden lovens vedtagelse i to tusind og ti og samtidig er der foretaget en vurdering af de dyrevelfærdsmæssige aspekter i

mulighederne for at forlænge lovens overgangsordninger det har resulteret i det foreliggende lovforslag hvormed det

at forlænge overgangsordningen for bindestalde med fem år for at sikre velfærden for malkekøerne i bindestalde stilles der samtidig yderligere dyrevelfærdsmæssige betingelser for fortsat drift af denne type stald

fortsætte driften af en bindestald vil det være et krav at køerne kommer på græs i sommerhalvåret ligesom det er et krav at bindslerne der anvendes giver køerne tilstrækkelig bevægelsesfrihed der vil være landmænd der vil

men der vil fortsat være fokus på hensynet til malkekøernes velfærd jeg skal her til sidst understrege at der ikke er tale om at ophæve de mange bestemmelser der med loven

og ti blev fastsat for at forbedre velfærdsforholdene for malkekøer men alene at udskyde enkelte bestemmelser af økonomiske hensyn

vurderet at kunne ske med samtidig opretholdelse af et acceptabelt velfærdsniveau

børnene mod det voksne menneske vel vidende at personen ikke er i stand til at overskue konsekvenserne

er det netop nødvendigt at diskutere den her problemstilling for barnet der bliver udsat for det pædofile overgreb

helt underordnet at forbryderen er udviklingshæmmet for det barn

sjælen uanset om forbryderen er udviklingshæmmet eller ej forbryderen eller den udviklingshæmmede voksne

sine forbrydelser men vil blive dømt til sociale foranstaltninger på sikrede og lukkede socialpædagogiske institutioner sådan beskytter vi i dag mod yderligere overgreb

det sker selvfølgelig på baggrund af domsafsigelse

det duer i sagens natur ikke vores lovgivning er på det punkt gammeldags vi er altså enige med ministeren i at der skal

noget på det her område der skal ikke herske nogen tvivl om at vi bakker ministeren op

redskaberne eksempelvis lægges der op til at

isolere en pædofil udviklingshæmmet person i op til fire timer

at de her overgreb sker via internettet ligesom de kropsvisitationer der lægges op til vel primært er relevante hvis man ønsker at lede efter hardware

om man faktisk opnår det man reelt ønsker

mere end betænkelige ved at fjerne adgangen

til internettet

dømte personer som er anbragt i lukkede omgivelser

omvendt vil det ærgre os hvis det får hele tankegangen bag lovforslaget altså det med at sætte ind og foretage ændringer på området

partier drøfte de redskaber

hvordan vil de i praksis blive taget i anvendelse derude derfor skal det være vores

gerne går yderligere ind i drøftelserne af

udmønter i boformer med lovforslaget foreslås det at de nuværende regler suppleres med

yderligere indgrebsmuligheder både på boformer der ikke er særligt sikrede og på særligt sikrede afdelinger herunder kofoedsminde uden en retskendelse når det skønnes nødvendigt

herunder for at forebygge eller forhindre ny kriminalitet det medfører indførelse af mulighed for undersøgelse af om den anbragte har effekter på sig indførelse af mulighed for åbning og kontrol af post til den anbragte derudover

yderligere indgrebsmuligheder alene på særligt sikrede afdelinger som kofoedsminde undersøgelse af effekter herunder tasker og pakker der bringes ind i boformen af besøgende

indførelse af mulighed for at aflåse den anbragtes bolig for natten samt mulighed for at kunne aflåse en særligt sikret afdeling for eksempel for at kunne etablere en hensigtsmæssig døgnrytme indførelse af mulighed for brug af isolationsrum i forbindelse med særligt sikrede afdelinger når der er overhængende fare for at personen vil skade sig selv eller andre isolationen skal være så kortvarig som mulig maksimalt fire timer og så skånsom som

som i dag bliver betegnet som eget hjem mener vi i dansk folkeparti at vi har brug for

de retssikkerhedsmæssige konsekvenser men også

alle sammen herinde har underskrevet grundlovens § to og halvfjerds som siger at boligen er ukrænkelig

botilbud hvor man for eksempel er

grundloven og det man kalder ens egen bolig risikerer vi

grundloven det vil jeg meget gerne have svar på

anerkender vi at der skal en særlig indsats

til på de særligt sikrede afdelinger herunder kofoedsminde som er et sikkert botilbud under servicelovens

hundrede og atten her bor der blandt andet

psykisk udviklingshæmmede som har begået grov eller personfarlig kriminalitet

at en dømt pædofil fortsatte med at lokke små piger til sex fra en topsikret institution selv om han ikke havde adgang til internet og mobil uden opsyn der er også en række kritiske høringssvar

der står blandt andet i høringssvaret at at ministeren bør overveje at lovforslagets udvidede beføjelser alene bør gælde over for kofoedsminde i kraft af deres særlige status og det kunne jeg også godt tænke mig at vi får ministerens kommentar til df er bekymret for om det så betyder at personalet skal have to regelsæt på botilbuddet altså et regelsæt

der er strafferetligt anbragt

df ser gerne

personale der arbejder i dagligdagen og som er ansat er undervist grundigt i hvad magtanvendelse er hvordan magtanvendelse skal håndteres hvordan magtanvendelse kan undgås og at der er udarbejdet klare retningslinjer for dette på botilbuddet det synes vi

det der mangler i lovforslaget

en række skeptiske høringssvar

nuværende indgrebsmuligheder eller at der at der er behov for

sige at de nye indgrebsmuligheder bygger videre på de eksisterende regler og hensynet til

indgribende initiativer for eksempel igennem en socialpædagogisk indsats ligesom

det indebærer at et indgreb skal være nødvendigt og

sige at indgrebet kun må anvendes i det omfang det står i rimeligt forhold til det mål som forfølges herunder indeholder lovforslaget

en række konsekvensrettelser samt tydeliggørelse af enkelte bemyndigelsesbestemmelser i serviceloven som følge af vedtagelse af lov om voksenansvar

nogle opklarende spørgsmål og få nogle svar på

i en drøftelse af det her der er ingen tvivl om

har som målsætning at man kan undgå at der kommer effekter ind til disse anbragte ved at man laver undersøgelser når man har en begrundet mistanke om at der er grund til at undersøge for at undgå mobiltelefoner der har været eksempler på at en anbragt pædofilidømt har fået en mobil som har gjort at

via den har kunnet fortsætte

netadgang til børneporno

i forlængelse af det åbnes der op for at

kan åbne og kontrollere post og generelt sikre at andre effekter ikke kommer ind det er muligheder man lægger op til at medarbejderne skal have det er muligheder som skal bero på at man har en mistanke om det

og ja det er et indgreb derfor synes jeg det tjener tinget til ære at man hver gang vi snakker om

er meget påpasselig jeg tror at vi i det videre arbejde kan få afdækket nogle af disse ting med henblik på

er der ligger i loven

er det omfatter på en måde så vi med tryghed kan følge det videre lovforberedende arbejde og ende med at lovforslaget får et indhold der netop lever op til det

og andre ting

man skal have på bostæderne og i særlig grad

omkring kofoedsminde

bosteder på baggrund af de fem drab på fire år har efterspurgt det når jeg siger det

en rolle

tværtimod bliver den forbedret ved at man har fokus på at undgå at der kan komme knive ind

svært ved at gøre sig begreb om hvor voldsomt

om det som om det der med at aflåse en dør for natten eller indtil situationen er faldet til ro er meget nemt at sige men man

mener jeg forsøge i det mindste at sætte sig ind i hvad der sker

noget ved og som i forvejen har har rigtig rigtig svært ved at forstå

og håndtere den verden de lever i

det er altså ikke nogle små indgreb vi taler om

altså befamle dem ved tvang og

er nogle ting som når vi taler om at gøre det ved mennesker med en

svært ved at forstå og rationalisere over hvad det er der foregår

et behov man ser hvad er det for et konkret problem man mener at kunne

og kl siger at de

dokumentation for at de her yderligere indgrebsmuligheder

er nødvendige der er også flere af høringssvarene som peger på noget som jeg mener er rigtigt en bekymrende tendens til at vi hele tiden udvider magtanvendelsen

over for nogle af vores mest udsatte borgere i stedet for at forsøge at kigge på den behandling de generelt får

begynder at se magtanvendelse som noget der skulle virke præventivt og jeg som

ministeriets svar synes jeg er mere bekymrende de siger

bruges meget begrænset og at personalet i øvrigt er dygtigt til at være bevidst om at man skal bruge dem meget lidt det sidste er jeg enig i og ergo kan man så godt tillade sig at indføre nogle flere indgrebsmuligheder det forstår jeg så ikke det er også uklart

ministeriet argumenterer her med at grundloven ikke forhindrer det

grundloven ikke forhindrer vil jeg bare slå fast

der er tale om personer her som

på lige fod med alle andre kan stille dem til ansvar for deres handlinger vi kan ikke rigtig bebrejde dem på samme måde som vi kan bebrejde alle mulige andre

det tillader deres psykiske

simpelt hen ikke og alligevel

begynder man nu at ville bruge nogle magtanvendelsesmidler over for

minder utrolig meget

har i fængslerne altså for eksempel isolationsrum og det synes jeg er bekymrende helt grundlæggende er der jo tale om brugere og patienter her som har brug for en solid socialpædagogisk indsats

mulighed for brug af isolationsrum i forbindelse med særligt sikrede afdelinger det er alle tiltag der lyder temmelig drakoniske i liberale ører men man må konstatere at man ikke

velfungerende psykiatriske tilbud hvor personalet ikke føler sig trygge og hvor beboerne heller ikke gør det samtidig kan man ikke have en retstilstand hvor mennesker sidder anbragt på baggrund af kriminalitet og i botilbuddet har mulighed for at begå ny kriminalitet vi mener man bør have et skarpt øje for retssikkerheden for psykisk funktionsnedsættelse

meget påpasselig med at gå for langt ned ad den her vej men det viser sig desværre at tiltag som de beskrevne kan være nødvendige for at forhindre ny kriminalitet og for

vi vil gerne prøve at sætte os ind i hvad der sker med en person der udsættes for vold eller krænkelser fra beboere

i de her botilbud men vi vil også gerne forstå hvad der sker med et menneske der låses inde eller

det her lovforslag indeholder store dilemmaer så vi har behov for mere afklaring

for eksempel i forbindelse med behovet for det og i forbindelse med målgruppen for det her

at vi får mulighed for at stille spørgsmål og få uddybet de punkter som vi føler

stilling til men

drejer det sig om mennesker med funktionsnedsættelse og de har selvfølgelig en særlig sårbarhed i forhold til

af deres funktionsnedsættelse det er mennesker som har fået en strafferetlig afgørelse

kommunerne skal udmønte deres

boformer og her skal personalet selvfølgelig både i sikrede og ikkesikrede boformer have de nødvendige muligheder for at håndtere deres opgave det er her dilemmaerne kommer ind det sker uden en retskendelse når det skønnes fornødent for eksempel af sikkerhedsmæssige grunde

den nødvendige undervisning i hvordan de håndterer det

måske endnu mere nødvendigt at understrege at forudsætningen for at man kan anvende magt i

formålet ikke kan nås med mindre indgribende initiativer det er klart

en socialpædagogisk indsats der kan forebygge magtanvendelse

det gælder jo i alle andre sammenhænge hvor vi har

så princippet om proportionalitet skal gælde og kun i det omfang

er rimeligt i forhold til målet kan magt anvendes

også nødvendigt at man indberetter al magtanvendelse og at der føres tilsyn med

det er sikrede eller ikkesikrede institutioner så vi ser frem til et konstruktivt udvalgsarbejde med spørgsmål og svar som vi kender det for at få klarlagt

at der er uddannet personale nok og at de har

kompetencer fordi det er i virkeligheden det der også forebygger en lang række konflikter øgede magtbeføjelser er derimod en sidste udvej og en sidste løsning på en konflikt som ellers ser uløselig ud sådan må det være desværre ser jeg ikke det samme syn på magtanvendelse i det fremsatte lovforslag som vi behandler her i dag det fremsatte lovforslag har jævnfør social og indenrigsministeriets

jeg citerer at kommunerne skal have de nødvendige indgrebsmuligheder over for personer med nedsat psykisk funktionsevne der er anbragt i en boform på det sociale område på baggrund af en straffesag derfor ønsker regeringen nu at udvide indgrebsmulighederne over for denne målgruppe på en række områder det drejer sig om muligheden for at undersøge om den anbragte borger har effekter på sig

og om at udvide muligheden for åbning

og kontrol af post til den anbragte disse øgede indgrebsmuligheder skal både gælde på sikrede og ikkesikrede boformer efter servicelovens

hundrede og otte samtidig vil man på særligt sikrede afdelinger som kofoedsminde også udvide reglerne i forhold til kontrol af besøgende aflåsning af den anbragtes bolig om natten og mulighed for at anvende isolationsrum det er temmelig voldsomme indgrebsmuligheder

er det helt afgørende at de magtbeføjelser som kan anvendes står mål med de behov som der er i virkeligheden

ikke sikker på er tilfældet med de her nye indgrebsmuligheder og jeg læner mig op af en række af de høringssvar som er givet af faglige organisationer i forbindelse med det her lovforslag

kommunernes landsforening som jo immer væk repræsenterer de kommuner

opfordrer for eksempel i deres høringssvar til

de foreslåede indgrebsmuligheder prøver at undersøge langsigtede løsninger på området

samt foretage en analyse af udviklingen

omfattede målgruppes karakteristika kl foreslår derfor at de øgede indgrebsmuligheder udgår af lovforslaget på voksenområdet og kommunernes landsforening bakkes op af institut for menneskerettigheder og socialchefforeningen

og socialpædagogernes landsforening som alle i deres høringssvar problematiserer at der skulle være et reelt behov for at udvide indgrebsmulighederne for den særlige målgruppe sådan som det foreslås i lovforslaget deres høringssvar sætter

hen spørgsmålstegn ved om der er proportionalitet i lovforslaget jeg synes at det er bemærkelsesværdigt at de organisationer som repræsenterer den faggruppe der i sidste ende skal håndhæve de foreslåede indgrebsmuligheder ikke synes at de er proportionelle det mener jeg vi bør tage til grundig efterretning samtidig kan man jo undres over at de fem socialtilsyn

har tilsynsansvaret og også har et stort kendskab til området ikke er blevet spurgt i høringsprocessen jeg tror også at de kunne have bidraget med væsentlige pointer i forhold til lovforslaget

i forhold til særlige målgrupper og her tænker jeg på en meget meget lille gruppe

vil det måske foregå og

vil socialtilsynet indimellem opdage

men jeg mener at der er tale om en meget meget afgrænset lille gruppe

det er meget voldsomt at lave en generel lovændring af den grund så i forhold til lovforslaget kunne man jo i stedet for indarbejde en særbestemmelse i loven om at der kan konstrueres særaftaler omkring ganske enkelte borgere i samarbejde med regionen og socialtilsynet netop for at forhindre ny kriminalitet hvordan sådan en særbestemmelse så yderligere skal indrettes kunne jo være noget af det vi kunne arbejde videre med i udvalgsbehandlingen vi er i sf altid klar

at undersøge om de magtbeføjelser som er til stede i dag er tilstrækkelige og om de står mål med den virkelighed

de forskellige institutioner og afdelinger men i det her tilfælde synes jeg det er væsentligt at lytte til de faglige organisationer

finder det nødvendigt at udvide indgrebsmulighederne

det er fornuftigt at give kommunerne og dermed personalet de rette indgrebsmuligheder som kan sikre både deres egen

sikkerhed ordenen og så samtidig forebygge og forhindre ny kriminalitet de redskaber er vi klar til at give kommunerne men det skal naturligvis gøres på en måde så det kommer til at virke både afbalanceret og hensigtsmæssigt og hvor det ikke kan opfattes som chikane eller på anden måde eskalere en situation redskaberne skal bruges hensigtsmæssigt omvendt

jo også klart at vi ikke kan acceptere at pædofilidømte mens de

eller at personalet føler sig utrygge på deres arbejde det er selvsagt uacceptabelt

som har givet udtryk for nogle bekymringer

forhold til de foreslåede tiltag det er vi også klar til at

tage op til en drøftelse i det videre udvalgsarbejde så vi kan få tingene til at fungere på den bedst mulige måde

at der kan ske en fuldbyrdelse af de

er personalets sikkerhed de andre beboeres sikkerhed trygheden og så hensynet til retssikkerheden

det også vigtigt at de nye indgrebsmuligheder kun finder anvendelse

formålet ikke kan opnås gennem mindre indgribende initiativer som for eksempel gennem

ligesom det også er vigtigt at proportionalitetsprincippet fortsat er gældende altså at et indgreb skal være nødvendigt og forholdsmæssigt og at indgrebet kun må anvendes i det omfang det står i et rimeligt forhold til det mål som forfølges med de bemærkninger skal jeg meddele at det konservative folkeparti er positivt indstillet over for

om aflåsning af værelser og afdelinger og oprettelse af særlige isolationsrum det er jeg helt med på men men lad mig starte med

synes jeg konstruktive debat som vi har haft nu her i salen det er helt rigtigt sagt at vi taler om en meget meget lille målgruppe og lovforslagets helt overordnede formål er at gøre det muligt for personalet dels at opretholde orden og sikkerhed dels at forebygge eller forhindre at de anbragte fortsætter deres kriminelle løbebane

ja det er rigtigt at vi taler om mentalt retarderede vi taler også om personer som har begået personfarlig kriminalitet som for eksempel brandstiftelse røveri voldtægt eller vold

der er risiko for vil begå ny personfarlig kriminalitet og det er altså kun over for disse mennesker at de her nye regler

vi har et stort ansvar for at forhindre at for eksempel dømte pædofile kan fortsætte med at tage kontakt til mindreårige over nettet og med de nuværende regler er det svært for personalet at forhindre at de anbragte for eksempel får smuglet mobiltelefoner ind på boformen og dermed får adgang

det er derfor at der er brug for yderligere indgrebsmuligheder men selvfølgelig understreger jeg også at der her er tale om muligheder

meget meget tydeligt beskrevet hvordan sådanne muligheder i givet fald bruges hvordan de indberettes

der føres tilsyn med dem men jeg vil gerne tilkendegive her

i den udvalgsbehandling der skal følge naturligvis står til rådighed for besvarelse

og at vi derigennem vil fortsætte dialogen

af mennesker

at kunne undersøge personen og igen

at dæmme op for de sager der alt andet lige er en lang historik om vi taler om dømte personer som har begået personfarlig kriminalitet og der bliver efterspurgt muligheder blandt personalet og jeg anbefaler at man også læser

at de nuværende muligheder inden for serviceloven

er mentalt retarderede dømte

at de anbragte for eksempel får smuglet mobiltelefoner ind og dermed får adgang til internettet de får smuglet andre effekter ind som gør at man ikke kan forebygge den kriminelle løbebane

der er

i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren

retssikkerhedsgarantien som advokatrådet også nævner

de her indgreb er omfattet af tunge retssikkerhedsgarantier og mit

er om ministeren vil uddybe balancen mellem behandling og straf

det nye adoptionssystem for international adoptionsformidling er sat i kraft på færøerne normalt gør man det ved en kongelig anordning men da denne metode kun kan anvendes en gang i forhold til hver lov

der nu behov for at give social og indenrigsministeren en særlig bemyndigelse for at kunne foretage de nødvendige ændringer

myndighedsstruktur på adoptionsområdet og på andre områder som nævnt af formanden opdateres så den svarer til strukturen i danmark dette gælder navnlig i relation til behandling af klager over adoptionsafgørelser for at imødekomme dette forudsættes det at dele af tidligere ændringslove sættes i kraft på færøerne samt at en bestemmelse i adoptionsordningen for færøerne fremmes og ændres social og indenrigsministeren har ikke den bemyndigelse til at gennemføre dette i øjeblikket men med lovforslaget vil ministeren få den bemyndigelse og det indebærer at ministeren kan sætte relevante bestemmelser i kraft for færøerne ved en kongelig anordning

det er det ønske der er kommet fra færøerne

også være med til at understøtte gode vilkår for de børn der kommer til færøerne

vi dog på nogen måde betvivler

også passer godt på dem så er der en lille passus omkring nogle regelforenklinger

har vi selvsagt ingen indvendinger imod jeg skal ikke forlænge debatten men kun sige at med

kan komme videre med den her sag på færøerne

kritiserede vi lovgivningen ret voldsomt fordi

der ikke blev taget konsekvens

ret til indsigt i egne papirer når man er femten år at der ikke er ret til relation til biologiske forældre og familie at

ret til rådgivning uden adoptivforældrenes involvering og at man

villet begrænse samarbejdet til de lande der har underskrevet haagerkonventionen om børns rettigheder det gjorde at vi stemte imod loven for ti måneder siden men vi har også et princip der hedder at hvis færinger grønlændere eller andre i rigsfællesskabet

og på deres vej til selvstændighed vil indføre nogle love som gælder i danmark

vi ikke stille os hindrende i vejen for det det må være grønlændernes eller færingernes fulde ret selv at bestemme hvilke love de vil have i deres land og derfor stemmer vi

også i gang med at tage den grundlæggende debat om transnational adoption og vi er

vi ser de her børn få kappet deres bånd

og vi ser simpelt hen en dobbeltmoral og et hykleri i et system og vi aldrig lade ske i danmark hvis

børn skulle adopteres og på den måde blive tvunget til at kappe alle bånd og ikke

som om vi vi lapper på et system der grundlæggende er er helt

utallige eksempler i korea det er simpelt hen på tide at vi får talt om om hvordan vi får stoppet hvordan vi måske skal lave om på det

lave et midlertidigt stop

vi diskuterer i alternativet og jeg vil egentlig anmode landsstyreområdet for sundheds og indenlandsanliggender på færøerne om at tage den samme diskussion

adoptioner på færøerne på linje med den behandling internationale adoptioner

og ikrafttrædelsen af loven er aftalt

vil jeg meget gerne

tage den drøftelse med alternativet eftersom vi havde et meget meget langt forhandlingsforløb

et par år tilbage hvor vi faktisk ændrede markant

i nogle af de sager som som ordføreren

har været og lige præcis med baggrund i den bekymring også så jeg vil næsten vove at påstå

i hvert fald konstatere at der

bekymring for papirerne altså at sikkerheden i forhold til

kunne lukke samarbejder med potentielle donorlande

dem der modtager hjemmepleje er der meget klare regler for rygning og derfor er det rimeligt at de samme regler gælder i vores fængsler en ting er røgen blandt de indsatte men forslaget her retter sig primært mod de ansatte som vi fra politisk hold har pligt til at sikre ordentlige arbejdsforhold herunder at

kan arbejde uden konstant at være udsat for passiv rygning jeg vil gerne takke justitsministeren for at han lyttede da et flertal af

det er jo i bund og grund for de ansattes helbreds skyld at forslaget her skal vedtages

er det dog også glimrende at der i forslaget lægges op til

udbyde rygestopkurser for de indsatte det tror vi fra socialdemokratiets side også på vil være

når det kommer til tobaksrygning men nu er de

spørgsmål om det ikke også skal gælde for vores fængsler og

vores arresthuse det synes jeg det skal

har en forpligtelse til at tage skridtet når de ansatte i kriminalforsorgen ønsker det og når vi samtidig tager i betragtning at udviklingen i samfundet bevæger sig i én bestemt retning på det her område

skal håndhæves findes nogle gode løsninger i samarbejde med de ansatte i fængslerne og arresthusene så det kommer til at give god mening netop for de ansatte som vi faktisk har i tankerne når vi vedtager

også læst den kritik der er rettet mod forslaget fra nogle sider og jeg må indrømme at jeg altså tager kritikken med sindsro hvis man er ærgerlig over at man ikke må ryge hvis man kommer i fængsel

og så kan det jo give anledning til at tænke lidt over tilværelsen er jo flere muligheder man kan stoppe med at ryge man kan ryge

de faciliteter der bliver stillet til rådighed eller man kan lade være med at begå kriminalitet for fremtiden så man kan fortsætte med at ryge uden for fængslernes rammer

ikke så svært igen når skolelærere rundtomkring i landet skal uden for matriklen for at ryge når fru jensen på plejehjemmet ikke kan få lov til at ryge en cerut på sit eget værelse ja så skal folk der er dybt kriminelle selvfølgelig heller ikke kunne sidde og pulse løs i fængselscellerne

kan meddele at dansk folkeparti støtter

der fortsat vil være mulighed for at ryge udendørs i det omfang man da kan komme ud det jo så af gode grunde lidt begrænset under de omstændigheder

fordi syv ud af ti fængselsbetjente følger sig generet

de ansatte de indsatte

fald det der indikeres og det der er sat penge af til og jeg vil da håbe

problemer hvad sker der hvis man alligevel ryger i sin celle ja så ifalder man en disciplinærstraf

i første tilfælde og i andet tilfælde en bøde på halvtreds

og i fjerde tilfælde en på hundrede kroner det lyder ikke af meget men det skal altså holdes op mod en timeløn der ligger

disciplinærstraffe i fængslerne og jeg kan sige at

det jeg har selv været i fængsel mange gange jeg er dog også kommet ud som nogle måske

ane og jeg kan bekræfte at der stinker og det kan vi ikke byde

støtter venstre det her forslag hvordan vi stiller os til plejehjem og plejehjemsansatte og hvordan situationen i øvrigt er på plejehjem vil jeg ikke udtale mig om men

det må vores sundhedsordførere tage op i forbindelse med en debat og nærmere undersøgelser af situationen

undgås at ansatte og andre i øvrigt også bliver udsat for passiv rygning må kunne løses på

vi vil anbefale at man har en mere praktisk tilgang og at man tænker i

vi forstår godt hensynet til de ansatte og vi forstår også hensynet til andre indsatte men der er jo tale om en en særlig situation

folk der er indsatte for de de ansatte der kommer hos de indsatte kommer ikke bare i de indsattes hjem kan man sige men de kommer i deres hjem

vi ved at når man er

er man i en tvangssituation

man vil opleve en stressende hverdag og man har måske

cigaretter kan være en forsødelse af tilværelsen og vi ved jo at der en overrepræsentation af rygere

have en mere praktisk tilgang og der er mange ting

gribe fat i man kunne starte med at opstille flere rygekabiner det er jo en tilgang som er kendt her fra christiansborg jeg tror at vi som bevæger os rundt på

bevæge os særlig langt før vi støder ind i en rygekabine så den slags

kan man åbenbart godt finde frem og bruge penge på når det drejer sig om folketinget

samme vilje til at tænke i den slags praktiske løsninger

værd at bemærke man kunne også give mere udetid til de ansatte man kunne give bedre muligheder for at ryge udendørs det kunne være med

i form af altaner

man kunne sørge for hyppigere udluftning eller bedre udsugning i cellerne der er faktisk andre ting man kunne gøre i stedet for at vedtage

er nogle spørgsmål der rejser sig og som også er blevet rejst i de høringssvar

lave en opdeling i røgfrie afdelinger røgfrie celler og så

afdelinger eller røgfrie celler

mere fleksibelt i forhold til et rygeforbud for lukkede og for åbne institutioner indsatte i lukkede institutioner

mange tilfælde låst inde i en meget stor del af døgnet og

vil i realiteten få meget begrænsede muligheder

højere grad end tilfældet er i dag

være opsøgende i forhold til rygestopkurser jeg har i den forbindelse bemærket at

det her lovforslag vil have den konsekvens at der vil blive nogle merudgifter

man da håbe men samlet set

andre vigtige grunde til at fare med lempe i forhold til at indføre et totalforbud vi ved at der i fængslerne allerede kan være et hårdt arbejdsmiljø og at mange konflikter lurer under overfladen vi oplever en uhørt optrapning af vold mod personalet uden for arbejdstiden derfor virker det mærkeligt at skabe flere spændinger for et så relativt lille resultat

hen bange for at rygeforbud vil føre til flere konflikter

i øvrigt vil det være ressourcetungt

at håndhæve i praksis hvis det da overhovedet kan lade sig gøre jeg synes at

i deres egne celler forbuddet vil i sagens natur medføre mere kontrol personalet i kriminalforsorgen kæmper i forvejen en sej kamp mod hash og andre stoffer og de skal nu så også bruge kræfter på at bekæmpe et ellers lovligt stof

som følge af totalforbud grundlæggende giver det anledning til at betvivle hvorvidt alle konsekvenser af lovforslaget er tænkt grundigt til ende har man for alvor vurderet konsekvenserne af et forhøjet konfliktniveau i danske fængsler her tror jeg desværre ikke at man kommer langt med afvænningskurser og nikotinplastre

røg i fængslerne derfor er vi også interesserede kigge på tiltag som faktisk kan hjælpe med problemstillingen men vi er uenige i det middel som regeringen har valgt at tage i brug i det her lovforslag og det er vi både af principielle men også af praktiske årsager et totalforbud

er altså efter vores vurdering et for vidtgående indgreb i retten til privatliv

som ikke opvejes tilstrækkeligt af andre hensyn blandt høringssvarene fremhæver blandt andet dignity jo også at en persons hjem er det fysiske område hvor privatlivet udvikles og det må man jo sige at det er

hvor de udtrykker bekymring over at man går fra at betragte cellen som

indsattes bolig til primært at betragte cellen som en arbejdsplads for de ansatte vi må heller ikke glemme kriminalforsorgens normaliseringsprincip som ifølge kriminalforsorgens eget principprogram er et vigtigt og grundlæggende princip

indrette fængselsforholdene således de afviger mindst muligt fra dagligdagen uden for fængslet

et princip som vi finder i fn standarder for minimumsregler hvad angår behandlingen af indsatte den her regel fastslår at fængselsvæsenet skal bestræbe at minimere enhver forskel mellem fængselslivet og det frie liv som er i fare for at udfordre respekten for de indsattes menneskelige værdighed det må man sige at det her lovforslag går imod vi ser altså at lovforslaget både bryder med retten til et privatliv og med det her normaliseringsprincip og så skal vi altså huske på at de indsatte i forvejen er i gang med

at afsone en straf og er blevet frataget deres frihed skal de virkelig dobbeltstraffes fordi de ryger det mener vi ikke de skal så vil nogle måske påpege at de indsatte bare kunne komme på

gårdtur lidt oftere men vi tror sådan set ikke at man i fængslerne vil prioritere ressourcerne på den måde og

at visitere celler for mobiltelefoner så vi frygter at det her lovforslag bare vil betyde endnu mere tid som bruges på de forkerte ting kan man sige på kontrol frem for at opbygge nogle fornuftige relationer mellem indsatte og ansatte

så det her kan potentielt føre til flere konflikter i fængslerne

overvejelser kan alternativet ikke støtte det her lovforslag

gerne kigge på alternative muligheder der har allerede været nævnt

inddele fængslerne i røgfri afdelinger og rygerafdelinger hvor man kunne lave udsugning i rygerafdelingerne

kunne der være flere forslag der er også et forslag i høringssvarene som peger på brug af åndedrætsmasker for personalet

i hvert fald en række muligheder der slet ikke er blevet afprøvet og det ville vi mene ville være det rigtige at gøre først inden man griber til så

er et forbud fordi man er bekymret for

der kan man jo så det gør jeg i hvert fald undre

over at man fra regeringens side har valgt at lytte til den halvdel der mener at der

det eneste sted man føler sig generet af røg nu har vi

svaret ville være det samme hvis vi spurgte der

nuværende finansordfører og tidligere retsordfører har tidligere udtrykt at hun støttede

er vi ikke alle sammen enige og derfor er

på landets plejehjem ældreboliger døgninstitutioner bosteder med mere men på trods af den bekymring som jeg også går ud fra de øvrige

har der alligevel været bred politisk enighed om at man ikke kunne indføre et rygeforbud i borgernes eget hjem og vi mener at fængsler arresthuse pensioner og udrejsecentre som jo

institutioner er at betragte som de indsattes midlertidige hjem og at der derfor bør gælde de samme regler her som der gør på de andre offentlige institutioner der fungerer som borgernes hjem

på de her andre institutioner har man jo allerede mulighed for at nedlægge et generelt rygeforbud i besøgsrum samt forbyde rygning i beboelsesrummene når der er ansatte til stede det vil man jo tilsvarende kunne gøre i kriminalforsorgens institutioner

vi deler også den bekymring som jeg tror alle heroppe har delt for

vi sådan set den samme tilgang som både enhedslisten

har været oppe at repræsentere nemlig en mere operativ mere praktisk tilgang vi vil for eksempel godt kunne gå med til begrænsninger i beboelsesrummene hvis man for eksempel sikrer adgang til rygekabiner eller at man kan komme udendørs det har vi hørt ikke er muligt i de gamle fængsler men måske i

vi vil også godt kunne støtte et forbud hvis der som flere høringsparter har foreslået

en differentiering mellem åbne og lukkede fængsler

er det jo dels af de principielle årsager som jeg har nævnt

af nogle praktiske hensyn som andre også har været oppe

risikoen for at det kan føre til en konfliktoptrapning

vil fortælle folk hvordan de skal opføre sig og der har jeg altså et liberalt islæt i mig hvor jeg synes det går for vidt så er dilemmaet med det her lovforslag at man på den ene side har nogle mennesker som ikke har et valg de kan ikke flytte sig

andre steder hen de er tvunget til at være

gå et andet sted hen og så har man

ansatte hvor syv ud af ti føler sig generet af røgen og der er også nogle

medindsatte der føler sig generet af røgen

et udvidet rygeforbud for indsatte i lukkede fængsler

at komme udenfor og ryge og flere organisationer

af rygeforbuddet kun skal gælde åbne fængsler og pensioner men som sagt har vi også den her afvejning i forhold til de

af høringssvarene fængselsforbundet er jo positive men påpeger

vil have fokus på at de indsatte kan tilbydes gåtur i udvidet omfang for

konfliktoptrappende når folk i forvejen er pressede og af gode grunde har fået indskrænket deres frihed ret markant hvis man kigger på hvem

af socialrådgivere ansat i kriminalforsorgen også at det kun bør

åbne fængsler og pensioner og at vi derfor burde lave en ændring i det her lovforslag

der er to modsatrettede hensyn der

tages vare på i forhold til det her på den ene side

de indsattes sundhed og de ansattes sundhed over for

være konfliktoptrappende og derfor mener jeg

være muligt at vi kan finde en mellemløsning ministeren har jo

regne ud men med nogle modifikationer tror jeg faktisk de fleste af folketingets partier kunne støtte op om det her hvis vi fandt en model

jeg har fået klarhed over om det er fuldstændig umuligt at få ændret i lovforslaget

sige fra eller til vi hælder til at støtte det

det er en del af straffen men der er jo alle mulige andre områder hvor vi prøver

en stor del af kriminalforsorgens arbejde

at der er relativ idyl i fængslerne og institutionerne

mulighed for at ryge men uden at det nødvendigvis går ud over

som både fængselsbetjente og indsatte oplever med lovforslaget vil regeringen indføre et fuldstændigt indendørs rygeforbud i kriminalforsorgens institutioner i dag gælder rygeforbuddet ikke de indsattes celler og besøgsrum det udsætter fængselspersonalet for passiv rygning hvilket er en sundhedsmæssig udfordring desuden har en brugerundersøgelse fra fængselsforbundet vist at syv ud af ti af landets fængselsbetjente plages af passiv rygning det samme gør sig gældende for mange indsatte jeg mener derfor det er

at reducere generne og de sundhedsskadelige effekter ved passiv rygning såvel hos de ansatte som hos de indsatte ved at indføre et fuldstændigt rygeforbud med de bemærkninger skal jeg igen takke

opgaver vedrørende den alvorligste organiserede kriminalitet til rigspolitiets nationale efterforskningscenter det sidste her handler om organiseringen og der

lovforslaget vi synes det lyder rigtig fornuftigt

og regner også med at det her kommer på baggrund af indstilling fra politiet selv med den anden del af forslaget rettes der op på den kritik der har været fra tilsynet

at oplysninger ikke slettes rettidigt

kan bestå uden at det kræver et kæmpe administrativt arbejde

kom her i foråret vi synes det er fornuftigt

får sparet utrolig mange administrative ressourcer når der vel at mærke er tale om oplysninger der

skal bruges retmæssigt

i et retssamfund hvor man har ret til privatlivets fred

bliver at man laver en lovændring som gør at den praksis som pet

så er det som skal være praksis

af oplysninger på sagsniveau og dokumentniveau men ikke på oplysningsniveau men der findes jo it programmer som kan det man kan godt slette oplysninger altså informationer på oplysningsniveau så jeg synes det er lidt forsimplet at ordføreren gør det her til et spørgsmål

ordføreren

normalt ligger på et andet felt hvor man må sige at der

er ekstra tryk på i forhold til at bekæmpe de trusler der er imod danmark og danskerne opgaverne

bekæmpelse af den alvorligste organiserede kriminalitet løses jo allerede i dag i ret høj grad i task force øst og vest i samarbejde med kredsene og nationalt efterforskningscenter så der er fra vores synspunkt ikke lagt op til nogen revolution i forhold til hvordan man gør tingene så den her del kan vi støtte den anden del

lovforslaget handler om ændringer i pet loven omhandlende sletning af pets oplysninger der har i årsredegørelsen for og fem været rejst kritik af den måde pet behandler oplysninger på i

sletning med forslaget her lægges der op til at pet

skal slette dokumenter hvor reglerne måtte kræve det hvis man støder på sagerne og dokumenterne

efterretningstjenesten samtidig ikke af egen kraft skal tvinges til at gennemgå

er optaget af at opspore eller forhindre eventuelle terrorhandlinger end at man bruger en masse ressourcer på at bladre dokumenter og arkiver igennem på grund af slettefristen så det kan vi også støtte op om

tredje del af forslaget foreslås det at man ændrer i i pet loven så det for fremtiden bliver tilsynet med efterretningstjenesterne og ikke justitsministeriet der træffer afgørelse om sikkerhedsgodkendelse af sekretariatsansatte og det synes vi også giver ganske god mening så det element

er det så man vil vil man flytte ressourcer

ressourcer

forholdet til persondata og så videre udgangspunktet er at pets aktiviteter er omfattet af persondataloven man skal ikke opbevare dokumenter i længere tid end nødvendigt de skal slettes hvis de ikke har betydning for sagen på det her område har tilsynet

politiets efterretningstjeneste har en anden opfattelse og hvad gør man så så slår man op i lovens § tretten og så kan man se at den her situation er direkte beskrevet

efterretningstjenesten skal rette henvendelse til justitsministeren når der er sådan en divergens om forståelsen af loven det er lige nøjagtig det de har gjort

han har lagt sagen frem i folketinget det er da også en stor forbrydelse af justitsministeren at gøre

er altså nødt til allerede nu at anholde ikke mindre end fire taleres

én opfattelse af hvordan loven skal forstås det er den opfattelse at der skal holdes løbende øje med de her slettefrister og politiets efterretningstjeneste har en anden opfattelse nemlig at det skal man gøre når man får en sag frem

vedkommende stadig væk er om jeg så må sige aktuel eller har betydning for tjenestens opgaver som der står alternativt skal vedkommende selvfølgelig slettes når de ultimative slettefrister er opfyldt i de fleste tilfælde efter femten år det er den tvist om forståelsen af loven som folketinget skal afgøre i dag justitsministeren er kommet forslag til hvordan loven skal forstås men jeg må igen understrege

loven der er tale om at der kan være forskellige opfattelser af hvordan loven skal fortolkes

sit lovforslag der rydder op i den her tvist ministeren siger at falder man

ikke længere har betydning for tjenestens opgaver som der står

skal de slettes det står i lovforslaget herudover

skal slettes efter de femten år eller hvornår der

stå registreret og som egentlig burde være slettet jo

det gør det de vil blive slettet når tjenesten finder sagen frem eller seneste efter de her

spørgsmål om at afveje ressourcerne for hvis vi

rulle alle sagerne op og finde ud af om der stadig væk er grundlag for at have en oplysning liggende om den pågældende person

må antages at have betydning for tjenestens opgaver jeg må bare sige at hvis pet skal gøre det så kan jeg garantere for at det bliver et arbejde ud over skel og grænser jeg aner af gode grunde ikke hvor mange mennesker der er registreret oplysninger om hos pet og hvor mange oplysninger de i øvrigt har men hvis man skulle igennem den her øvelse med de intervaller jeg nævnte før og som man åbenbart ønsker

anden forældelsesfrist næ man skal da ud og have fat i

de folk der kan belyse om den pågældende stadig væk

hvert enkelt tilfælde skal man ud og have fat i i de folk der har givet informationer til pet og høre

i det hele taget undersøge hvad der måtte være af aktuelle beviser det vil blive et enormt arbejde som vil medføre at pet for at sige det rent ud overhovedet ikke får tid til

om at afgøre hvad der er op og ned i den her sag

jo lige præcis det han gør med det pågældende forslag så nej vi irettesætter bestemt ikke

ved at et it system der vil kunne løse

overholde lovens ånd og bogstav behøver ikke at ændre loven og gøre den ringere

har allerede fået rigtig mange flere ressourcer men de har også nogle nye opgaver vi vil gerne være med til at finde de ekstra penge

man på en smart måde kan sikre folks personfølsomme oplysninger folk der ikke har gjort noget kriminelt ikke har noget ondt i sinde ikke er relevante for

op eller lade en datamaskine se om den her registrering nu er blevet seks en halv år gammel og så

for så vidt angår hver eneste oplysning et spørgsmål om

den stadig er aktuel man skal ud og tale med de mennesker der har været med til

var spørgsmålet om tilsynets

det er sandsynligt at tilsynet kommer til at omstrukturere sine opgaver det slet ingen tvivl om

tilsynet bliver arbejdsløs hold da op vi har stadig væk brug for tilsynets arbejde hvis man kigger efter i loven

slettefristerne tilvejebringelse af oplysninger videregivelse af oplysninger og så videre

den måde pet tilvejebringer oplysninger på

om pet overholder forbuddet mod at behandle oplysninger på baggrund af

det kommer ned til synes jeg

eller at den person ikke har nogen relevans for den sag

en retsstat værdigt

eller til det har ligget der i femten år

har kritiseret fordi lovgivningen er klar det er enhedslistens opfattelse går ud på

løbende har fjernet registreringer når de ikke længere var relevante og for det andet at pet

ikke på dokumentniveau har fjernet oplysninger

de længere var relevante selv om der i et dokument var andre oplysninger der stadig måtte være relevante det er det der er hovedelementet i det her

problematisk af at vi har et tilsyn som desværre slet ikke er stærkt

hvis vi havde et tilsyn der reelt var stærkt nok

overholdt en ellers tydelig

del af problemet med det er måske i virkeligheden at tilsynet har den samme chef

justitsministeren tilsynet burde være reelt uafhængigt det burde måske lægges under folketinget det så vi gerne i enhedslisten og det ville i øvrigt også være en normalisering i forhold til hvad man ser i andre

især når vi ser høringssvaret fra tilsynet som siger at lovforslaget indebærer en betydelig indskrænkning af de opgaver som tilsynet hidtil har anset som sine væsentligste

endnu større problem når tilsynet i dag kun arbejder med at kontrollere pet i forhold til personregistreringer

arbejder med aflytninger eller den måde som

arbejder i forhold til operationer

så det gør det her lovforslag yderligere problematisk

se at der er kommet en lang række høringssvar som

bekymring advokatrådet

til at tilvejebringe data om personer der ikke er mistænkt for overtrædelse af strafbare

så længe oplysningerne kan have betydning for tjenestens virksomhed eller er nødvendige for varetagelsen af tjenestens øvrige opgaver

der er derfor en betydelig interesse for enkeltpersoner og det er vi meget enige med advokatrådet

det er selvfølgelig endnu mere relevant og det fremfører advokatrådet også fordi der er tale om oplysninger som den pågældende person ikke ved findes

retspolitisk forening har også lavet et høringssvar som konstaterer det som vi også

ressourceforbrug og at it programmerne

ikke er indrettet så det er nemt at slette den it platform man har understøtter åbenbart

og dokumentniveau men ikke på oplysningsniveau der må man jo bare konstatere at pet

de sidste ti til femten år har fået tilført rigtig mange ressourcer

havde levet op til den lovgivning der ligger nok ikke havde haft en stor sagsbunke man skulle arbejde sig igennem og at der findes it programmer som kan foretage sletning af

selv i indscannede dokumenter der findes altså it løsninger som kunne klare det

i det hele taget det at man fremlægger et lovforslag her i folketinget som indebærer en betydelig forringelse af retssikkerheden hos borgerne med argumentet om at det er et ressourcespørgsmål hvor man så ikke samtidig meget præcist har redegjort for hvor mange ressourcer der

i givet fald ville være tale om hvis man valgte at at holde sig til det

gør det her forslag endnu mere skævt forkert unødvendigt

og de anbefaler ud over at vi ikke vedtager forslaget at man bør redegøre nærmere for hvordan procedurerne i sletning skal være fremadrettet det er nemlig temmelig uklart og det ville

være meget rart at vide hvor mange ressourcer der eventuelt ville være tale om hvis den nuværende lovgivning skulle overholdes det i hvert fald noget som

mig ministeren svarer på her ved behandlingen i dag og ellers i hvert fald noget som vi vil følge op

til at tilvejebringe data om personer der ikke er mistænkt for overtrædelse af strafbare forhold så længe oplysningerne kan have betydning for tjenestens virksomhed eller er nødvendige for varetagelsen af tjenestens øvrige opgaver deraf

en skærpet sikring af borgernes retssikkerhed i forhold til at man ikke optræder i registre hos pet i længere tid end det er nødvendigt derfor bør der holdes fast i princippet om at

også fremover skal slette personoplysninger der ikke er nødvendige for pets

jeg synes at it politisk forening i sit høringssvar har en god pointe når de anfører at tilsynet med efterretningstjenesterne har en meget vigtig funktion med at sikre befolkningens tillid til det arbejde som pet

derfor rette ind efter tilsynets kritik det er undergravende for tilsynets arbejde og funktion i forhold til pet hvis man blot lovliggør

ikke ønsker at følge tilsynets pålæg det var det principielle så argumenteres der ud fra en logik om at

gøre retssikkerheden op i et spørgsmål om at det er besværligt eller byrdetungt for myndighederne at håndhæve retssikkerheden virksomheder pålægges også ved lovgivning byrder af hensyn til borgernes retssikkerhed og ligesom de må efterleve det skal det samme selvfølgelig gøre sig gældende for statens myndigheder liberal alliance kan derfor på det foreliggende grundlag ikke støtte lovforslaget til gengæld har jeg lovet at hilse fra det konservative folkeparti og sige at de

man derved sikrer større uafhængighed for tilsynet med efterretningstjenesterne i forhold til

nummer to kommer det nok ikke som en overraskelse

vi er stærkt bekymrede vi synes kort sagt

indholdet af lovforslaget og den proces som har ledt til lovforslaget er fuldkommen uholdbar i en retsstat i forhold til det indholdsmæssige pet har i forvejen

man havde for at undersøge retstilstanden i danmark hvad angår terrorbekæmpelse og efterretningstjenesterne gennem nedlæggelsen af terrorudvalget sidste år som jo blandt andet havde til formål at undersøge og vurdere balancen mellem terrorværnet og retssikkerheden vi finder det kort sagt bekymrende at regeringen mener at pet fremover ikke aktivt skal slette de oplysninger der ikke længere anses for nødvendige for varetagelsen af tjenestens opgaver det medfører selvsagt en ophobning en enorm ophobning af oplysninger om danske borgere uden at der er fagligt grundlag for at pet ligger inde med de her oplysninger viden er som bekendt magt og i vores optik giver det sig selv at enhver myndigheds magt herunder ikke mindst efterretningstjenesternes bør begrænses til det nødvendige og med det her lovforslag gør man altså det stik modsatte

indtil videre at pet aktivt skal identificere og slette de oplysninger som de ikke længere bruger men det er da absolut det mindste vi kan gøre når vi nu ellers det sidste årti eller to gentagne gange har udvidet efterretningstjenesternes beføjelser ressourcer og kapacitet ifølge ministeren

er formålet med lovforslaget at skabe den rette balance mellem på den ene side hensynet til at pet ikke behandler flere oplysninger end nødvendigt og på den anden side at pets operative ressourcer anvendes til pets kerneopgaver

der skal være balance derfor undrer det her lovforslag os desto mere for det vil medføre en massiv ubalance i den i forvejen store ubalance der er mellem de her to hensyn således anfører for eksempel også it politisk forening i høringssvarene

loven giver meget vide rammer for at indsamle personoplysninger og kun ved at overholde de nuværende regler sikrer vi altså at omfanget af de mange irrelevante og unødvendige oplysninger der indsamles bliver begrænset hvormed indgrebet i borgerens ret til privatliv også begrænses til sidst vil jeg gerne påpege og det er

vi diskuterer det i dag er jo at pet ikke har overholdt de gældende regler om at slette oplysninger der ikke længere er nødvendige for varetagelsen af deres opgaver

men sagen bliver endnu mere speget af at tilsynet med efterretningstjenesterne angiveligt hele fire gange forgæves har forsøgt at få justitsministeren til at hjælpe med at få pet til at slette de ulovlige oplysninger

godt nok har ministeren tilkendegivet at det var utilfredsstillende men kan det virkelig være rigtigt at når pet for det første ikke overholder loven og for det andet ignorerer det tilsyn der netop er sat i verden for at kontrollere pet så er den politiske konsekvens at man lemper på reglerne for pet gennem en lovændring vi mener i stedet for at vi hurtigst muligt burde styrke tilsynet

at de effektivt kan kontrollere både pet og forsvarets efterretningstjeneste

længere vil være forpligtet til selv løbende at gennemgå dokumenter og dokumentoplysninger med henblik på sletning

nu har jeg lyttet til debatten

én sætning nemlig en gang registreret altid registreret

er registreret så kan man blive slettet

er princippet en gang registreret altid registreret det synes jeg er dybt

og derfor vender vi os stærkt imod den her del af forslaget pet har meget vide beføjelser til at indsamle data om borgere i danmark borgere der ikke er mistænkt for ulovlige forhold men som alligevel kan en anden relevans for en sag den beføjelse er jo netop betinget af at der sker en løbende vurdering af og kontrol med om registreringerne opfylder behandlingskriterierne når de ikke længere opfylder kriterierne skal de slettes

et fuldstændig fundamentalt princip man er registreret så længe det har relevans for efterretningstjenestens arbejde men i det

skal man ikke registreres for registrering er et voldsomt indgreb i den personlige frihed

næsten ikke kan forstå at ministeren som kommer fra danmarks liberale parti

som vi støtter og derfor kan vi under ingen omstændigheder støtte den her del af lovforslaget

den er nemlig rigtig positiv for den synes vi faktisk fremmer retssikkerheden

den handler om at lægge de opgaver

som har handlet om ordinær kriminalitet altså den

alvorlige organiserede kriminalitet væk fra pet

rigspolitiet det er rigtig fornuftigt vi var kritiske over for det dengang man flyttede

efterretningstjenesten for efterretningstjenesten har jo særlige beføjelser knyttet til

nationens sikkerhed vi var bange for at de her beføjelser også ville

i forhold til de nye opgaver vedrørende ordinær kriminalitet om de bekymringer

opgaver ind i deres opgaveportefølje som jo burde knytte sig til nationens

vi rigtig glade for den del af lovforslaget altså at man udlægger den ordinære kriminalitet til rigspolitiet så vi er fuldstændig sikre på

ikke anvender sine udvidede beføjelser på de her områder for det har aldrig været meningen

vores forskellige positioner

de to forslag og også i lyset af at det jo er to forslag som godt nok handler om pet

men som derudover handler om to

håber vi at ministeren vil være åben for en opsplitning af forslaget jeg hører også at andre har den samme position som os

efterretningstjenesterne selv og ikke justitsministeriet skal træffe afgørelser om sikkerhedsgodkendelser af sekretariatets ansatte

det støtter vi det er rigtig godt det er rigtig fornuftigt

rystet over da det blev luftet første gang og nu

kritiserede sønder og sammen i foråret nemlig en praksis hvor

ikke blev udført det der skulle

slettet oplysninger på personer organisationer folketingspolitikere som ikke havde relevans for efterretningstjenestens arbejde eller

tilsynet som er vores eneste måde at have en

man trækker på skulderen af en sådan kritik

og at landets justitsminister ikke engang siger det er virkelig pinligt det er ikke godt nok selvfølgelig skal

det var ærgerligt så må vi hellere ændre loven så man kan fortsætte med den her praksis jeg synes det er skandaløst

at man siger at det er ressourcekrævende at følge loven men ikke engang vil give et overslag over hvad det kræver af ressourcer pet har igennem de sidste femten år fået

de her ekstra ressourcer og siger

det kræver for meget at gennemgå dem manuelt og

et overslag over hvad det koster i årsværk

endnu en gang men ekstra ressourcer til at den her opgave så kan løses det gør man ikke med et pennestrøg vil man bare ændre loven

en grad så der er kommet

høringssvar fra en lang række organisationer fra advokatrådet fra institut for menneskerettigheder fra it politisk forening fra retspolitisk forening fra tilsynet med efterretningstjenesterne og fra professor henrik stevnsborg

det er i strid med menneskerettighedskonventionens artikel otte om retten til privatliv

personer der aldrig har gjort noget ulovligt aldrig har været mistænkt for noget

i forhold til at pets

ender i det her arkiv

en sagspukkel igennem så lang tid

at man skal gøre det løbende

nogle af høringssvarene it politisk it politisk forening skriver og det er

det er undergravende for tilsynets arbejde og funktion i forhold til

tilsynet selv skriver at tilsynet

anført at lovforslaget indebærer en betydelig indskrænkning af de opgaver som tilsynet hidtil har anset som sine væsentligste og bevirker derfor at tilsynet må revurdere tilrettelæggelsen af sine kontroller

og i vores arbejde bliver ligegyldigt hvad skal vi så være til for så

sammenhæng kunne man jo lave en tilføjelse til lovforslaget hvor man nedlagde tilsynets

loven der skal sikre at arbejdsfordelingen mellem myndighederne er den rigtige og at myndighedernes ressourcer kan anvendes så effektivt som muligt på at løse deres kerneopgaver jeg har også bemærket

flere af ordførerne har gennemgået det men altså det står jo klart at lovforslaget indeholder tre hovedelementer det mindst omdiskuterede i dag har været den første del hvor opgaverne vedrørende den alvorligste organiserede kriminalitet overføres fra pet

politi den anden del indebærer nogle ændringer af reglerne om pets

sletning af oplysninger det er det de fleste ordførere har koncentreret sig om de ændringer udspringer af problemstillinger som tilsynet med efterretningstjenesterne rejste før sommerferien

sletning af oplysninger i lyset af tilsynets bemærkninger er det hensigten med lovforslaget at præcisere pet lovens sletningsregler så der ikke er tvivl om omfanget af pets

forpligtelser reglerne for

behandling af oplysninger skal efter regeringens opfattelse være udtryk for en balance mellem på den ene side hensynet til at der ikke i unødigt omfang behandles oplysninger som ikke er nødvendige for varetagelsen af

side hensynet til at pet ikke skal bruge uforholdsmæssigt store ressourcer på at slette lovligt tilvejebragte oplysninger derfor lægger regeringen op til at lovfæste

skal slette sager eller dokumenter når pet i forbindelse med sine aktiviteter bliver opmærksom på at de ikke længere er nødvendige at bevare men

ikke herudover er forpligtet til løbende at gennemgå alle sine sager

dokumenter med henblik på at overveje sletning regeringen foreslår endvidere at

som udgangspunkt ikke skal slette enkeltoplysninger der isoleret set ikke længere er nødvendige at bevare hvis de indgår i et dokument der i øvrigt skal bevares med disse ændringer opnås der klarhed om

forpligtelse til at slette oplysninger samtidig sikres der efter regeringens opfattelse en passende balance mellem hensynet til at pet

i unødigt omfang behandler oplysninger og hensynet til

for eksempel at bekæmpe terrorisme den sidste del indeholder en mindre ændring kompetencen til at træffe afgørelser

af ansatte i tilsynet med efterretningstjenesternes

til tilsynet selv det sker ud fra en betragtning om at tilsynet som ansættelsesmyndighed selv har de bedste forudsætninger for at træffe en sådan afgørelse jeg ser frem til den debat der skal finde sted i forbindelse med det her forslag

være at lovforslaget ikke indeholder detaljerede oplysninger om hvad det ville koste hvis pet

som tilsynet har bedt dem om længe nemlig løbende at slette oplysninger som der ikke er brug for også slette oplysninger selv om de indgår i dokumenter hvori der i øvrigt

hvorfor har vi ikke nogen overslag på nogen skøn for hvad det ville koste rent faktisk at overholde tilsynets krav

om alle enkeltoplysninger var nødvendige at bevare selv om indgik i dokumenter der i øvrigt var nødvendige at bevare

vil blandt andet afhænge af hvor ofte pet skulle pålægges at gennemgå alle sine sager og dokumenter det er imidlertid efter regeringens opfattelse sådan at kravet om løbende gennemgang af sager

det der slår hovedet på sømmet er at det i vidt omfang vil være pets

skulle gennemlæse og sammenstille materialet med henblik på at overveje sletning så det er altså ikke kun et spørgsmål om kroner og øre pet ville

kunne fastholde sin operative kapacitet og samtidig leve op til de nye krav om sletning blot ved at der

yderligere økonomiske ressourcer til tjenesten men nu får folketinget jo så mulighed for i forbindelse med lovbehandlingen at stille de spørgsmål og vi vil jo svare skriftligt

justitsministeren er forhåbentlig også optaget af at sikre borgernes ret til frihed og retssikkerhed og derfor vil

helt stille og roligt mener ministeren ikke at det her er et problem at der står mennesker i de her registre som aldrig har gjort noget ulovligt

ikke også en pris og en pris i kroner og øre og kunne det ikke være en mulighed

og andre der tjener vores samfund

for at vi diskuterer det her lovforslaget går ud på at styrke sanktionsmulighederne i forhold til de personer der åbenlyst ikke forstår

formår at opføre sig ordentligt og respektere vores offentligt ansatte og det offentlige rum

at sige at vi fra socialdemokratiets side kan støtte forslaget her vi vil ikke bare se til mens sygeplejersker fængselsbetjente

samlet set skal bidrage til at styrke respekten i det offentlige rum og jeg vil her

en og firs så hvis et offer udsættes for en forbrydelse på grund af

sin eller eksempelvis sin ægtefælles

skal det indgå som en strafskærpende omstændighed ved fastsættelsen af den konkrete straf herudover foreslås det at straffelovens § en hundrede og nitten stykke en udvides således vil bestemmelsen

om vold mod personer i offentlig tjeneste komme til også at omfatte trusler der fremsættes via tredjemand og trusler der fremsættes offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds hertil kommer en tilføjelse til loven om at det er en strafskærpende omstændighed med en strafforøgelse på omkring en tredjedel at overgreb mod personer i offentlig tjeneste begås mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid herudover indgår en række øvrige strafskærpelser som jeg ikke vil gå mere i detaljer med det her lovforslag er

er fornuftigt set i lyset af om vold trusler chikane og anden uanstændig opførsel over for de omtalte faggrupper og i det offentlige rum

sige at vi ikke tror på at de kan stå alene i

når vi taler om fængselsbetjentene

bliver vi også nødt til at se på relationsarbejdet inde i fængslerne og det handler altså om ressourcerne

jeg bemærker da også at det er det er kommentaren

når det handler om overgrebene på og og truslerne rettet mod de fængselsansatte

gældende bredt set for nok kan vi straffe og nok kan vi give en følelse af retfærdighed det er jeg helt med på og det underkender jeg ikke men det må til alle tider være at foretrække at vi forebygger i stedet for at straffe efterfølgende

relationsarbejdet er også noget af

har været arbejdet med hos politiet hvor der er udviklet en redskabskasse så man kan sætte tidligt ind hvis der er mistanke om at der

chikane eller i værste fald vold mod de ansatte og netop den type af redskabskasser tror jeg vi skal se endnu mere på

at vores offentligt ansatte er gearede til at spore når der er nogle der har en adfærd der kan udvikle sig efterfølgende og så man kan sætte ind med konflikthåndtering tidligt vores retspolitik skal gå på to ben nok skal vi straffe men vi må aldrig glemme forebyggelsen og derfor

skal opfordringen til ministeren også være

men at vi også følger dem op med fokus på at begrænse chikanen volden og truslerne det gavner både vores samfund og det gavner ikke mindst de mennesker vi i bund og grund vil beskytte med forslagene som vi behandler her i dag men med de ord skal jeg trods alt meddele at vi støtter

den pakke af forslag der ligger i

dømt endnu og derfor hvis man skal holde sig til princippet om at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist sådan set stadig væk er uskyldig

blive ramt af princippet om skærpende omstændigheder hvis personen begår en ulovlig gerning er det ikke meget problematisk at man på den måde udvider bestemmelsen til

der så har

for mange år havde været et skred i respekten for vores offentligt ansatte for politibetjente og fængselsbetjente

uvurderlig opgave for det danske samfund da vi i sin tid præsenterede pakken

jeg synes det

straf med straf på

jeg kunne gennemgå alle initiativerne

at tage fat på så jeg skal bare nævne et par enkelte som jeg synes er særlig gode

skærpede straffe for alle former for kriminalitet der begås for at skade offentligt ansatte eller offentligt ansattes nærmeste fordi man er offentligt ansat det skærpede straffe for overgreb mod offentligt ansatte også i fritiden skærpede straffe for fornærmelig tiltale af personer i offentlig tjeneste men jo også bedre mulighed for privat tv overvågning det synes jeg er er supergode supergode initiativer så derfor

jeg synes vi igennem den seneste tid har set hvordan

nogle tror at de kan slippe af sted med at genere og chikanere vores offentligt ansatte sådan må det jo ikke være og det skal selvfølgelig stoppes i særlig frisk erindring står de grove og helt uacceptable overfald på fængselsbetjente i løbet af sommeren det er også i frisk erindring hvordan politibetjente på christiania blev chikaneret på det groveste hvordan deres børn blev omtalt og man hængte dem ud på internettet i flere tilfælde med navn billeder og adresse og så er man altså bare rigtig rigtig udsat

men alene fordi de passede deres arbejde det arbejde som samfundet har brug for bliver udført

vores ansatte til undsætning

vi så i mål endnu nej det tror jeg ikke jeg tror sagtens man kan gå hårdere til værks i fremtiden

også gerne kvittere for at regeringen jo kaldte det for respektpakke i man kan jo forestille sig hvad der kommer efter i det kunne være

fremstrakt hånd i retning af at vi

har brug for at holde øje med det her område

straffene for folk der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt så vi kan få puttet de her mennesker endnu længere tid bag tremmer

varetægtsfængslede jo ikke skyldig det ved vi ikke endnu vedkommende er varetægtsfængslet

kokken i institutionen

den her pågældende medarbejder eller en rengøringsassistent eller en anden som heller ikke er dømt skyldig for noget ville det også være en skærpende omstændighed hvis vedkommende gik ud og

ikke sådan som det er med andre fredskrænkelsesbestemmelser at ordet uberettiget

de mener derfor at anvendelsesområdet synes at være overordentlig bredt når der er tale om henvendelser altså det at kontakte personer som er omfattet af

overvejes en sproglig præcisering således at det af selve ordlyden af bestemmelsen klart fremgår at ikke enhver kontakt men alene den uberettigede uberettigede kontakt til personer i offentlig tjeneste med videre er omfattet af bestemmelsens

er ikke folk der arbejder for deres egne interesser men for fællesskabet interesser

justitsministeren er kommet med en så omfattende respektpakke som tilfældet er her det kan som andre ordførere har været inde på være noget vanskeligt at kommentere

lovforslaget fordi der er så mange forskellige elementer som

komme lidt nærmere ind på nogle af dem der er tale om en generel

en generel strafskærpelse med henblik på at beskytte politi fængselsfolk socialfolk sygeplejersker og så videre og så videre jeg tror at de fleste af os husker de rædselsfulde eksempler

med yderligere eksempler men gå til et par af

vedrørende offentligt ansatte verbale overfald chikane og så videre og ikke mindst vold mod offentligt ansatte det hele får en tiltrængt tand med strafskærpelsen og det hilser vi som sagt med glæde der er tale om at trusler der fremsættes via tredjemand nu også bliver strafbart det vil altså sige at går man frem til skranken og siger til receptionisten at man vil forulempe borgmesteren eller hvem det er ja så bliver det også til en trussel selv om

er fremsat direkte over for den pågældende det er ganske glimrende at få det her præciseret

et forhold har i hvert fald rystet mig en del ved at læse lovforslaget og det er det forhold at når man er dømt og kriminalforsorgen har

af de domfældte der ikke møder op

forestille mig sanktioner der var langt skrappere end den bøde der lægges op til her men forhåbentlig får det en afskrækkende effekt

procent af de domfældte ikke møder op til afsoning

man selv har lavet der er undtagelser rundtomkring i særlovgivningen arbejdsgiveren er ansvarlig for ansattes ansvarspådragende adfærd forældre kan være ansvarlige for børns

bliver et erstatningsansvar for den der leder et opløb lad mig lige understrege her så tydeligt som jeg overhovedet kan det her har intet som helst med en frivillig fredelig demonstration at gøre man kan indkalde til alle de demonstrationer man vil det bliver man ikke erstatningsansvarlig

med deraf følgende skader ja så må den der anstifter opløbet den der er leder af opløbet altså fremover finde sig i at så risikerer han at blive solidarisk ansvarlig

jo klart at så er det den der kaster brostenen der først vil være erstatningsansvarlig problemet er bare

altså være den der anstifter opløbet der vil være kollektiv ansvarlig med den der smider brostenen og kan man ikke finde vedkommende er

altså hundrede procent hos anstifteren jeg synes at det er en ganske glimrende bestemmelse og den kan da forhåbentlig afholde nogle fra at give sig af med det summa summarum det er en hel række bestemmelser hårdt tiltrængte tak til justitsministeren venstre støtter selvfølgelig forslaget

oftest skyldes at personerne ikke får tjekket deres e boks og at en anden del af lovforslaget som netop omhandler at man kan sende oplysninger til folk der skal afsone per sms

det problem uden at det samtidig går ud over personer der i forvejen er ringe stillet

efterfølgende skal betale en bøde af de meget få

med at tjekke e boks jeg kan sagtens følge

gerne at der blev givet besked om de her ting på på anden vis det synes jeg er noget af det vi skal have op i udvalget

der er grænser for hvor meget vi kan sætte i værk hvis man

over facebook eller på anden vis det regner man

er nemmere og i det omfang vedkommende kan findes ja så er det altså vedkommende der er medhæftende

et eneste lovforslag og ikke flere forskellige lovforslag

som vi dog har set det med imampakken som jo

mange forskellige lovforslag fem minutter til at til at gennemgå et så omfattende lovforslag her

for ringe behandling af vores folkestyre

enhedslisten er positivt indstillet over for

som jo handler om skærpet straf for alle former for kriminalitet der har baggrund i den forurettedes eller dennes

den her del af lovforslaget præciserer at det er en skærpende

den strafbare handling har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste

i en række tilfælde vil kunne anses som en strafskærpende omstændighed at en strafbar handling har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af en offentlig tjeneste eller hverv

denne skærpende omstændighed og det er vi positivt indstillet over for

man kan straffe den som med vold eller trussel om

overfalder nogen som det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste

truslerne er omfattet hvis de er fremsat direkte til den beskyttede

dag omfatter så ikke trusler fremsat i pressen på offentligt møde eller andet sted eller trusler som er fremsat på internettet for eksempel i chatfora på sociale medier eller på hjemmesider

loven bliver så opdateret så det præciseres at det fremover også er forbudt at fremsætte trusler på andre måder end

vi er selvfølgelig i udgangspunktet positive over for denne modernisering og vi konstaterer at justitsministeren mener at det ikke vil få indflydelse på hvad medier må viderebringe af holdninger det er en bekymring som er fremsat af

også samtidig konstatere at danmark jo tidligere er blevet dømt i en sag ved den europæiske menneskerettighedsdomstol sagen

europæiske menneskerettighedsdomstol i september nitten fire og halvfems slog fast at tv journalist jens olaf jersild og hans redaktør lasse jensen ikke kunne straffes med dagbøder for i nitten fem og firs at have viderebragt racistiske udtalelser fra københavnske

domstolen afgjorde dengang at det var en krænkelse af den redaktionelle ytringsfrihed når man som de danske domstole havde gjort havde dømt jersild og jensen for at viderebringe andres udtalelser

og den dom står heldigvis stadig væk ved magt

skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste i forbindelse med grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden i dag er reglerne sådan

hvis dette sker i forbindelse med grov forstyrrelse af den offentlige orden hvis der lægges hindringer i vejen for udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv eller begås hærværk men det fremgår ikke i dag at det er en skærpende omstændighed hvis en overtrædelse af bestemmelsen er begået mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt

stille i den sammenhæng er handlingen omfattet også selv om handlingen ikke foregår som en del af tumult eller grov forstyrrelse

orden orden altså hvis gerningsmanden ikke selv deltager i den grove forstyrrelse men er tilskuer

handler så om at det præciseres at det er en skærpende omstændighed hvis den

fritid der er det sådan at der allerede i dag er gode muligheder for at det vil kunne anses som en

men det bliver så præciseret i lovgivningen og det kan vi støtte man kan sige

det allerede kan inddrages men okay det er en præcisering

af sms beskeder det er vi positivt indstillet over for og så er vi er positivt indstillet over for at kriminalforsorgen kan benytte adgangen til indkomstregisteret for at undersøge om dømte modtager sociale ydelser så det i højere grad sikres at der ikke udbetales sociale ydelser til dømte som burde være i fængsel men som ikke møder op til afsoning det

et værktøj som kriminalforsorgen bør have det var de dele af lovforslaget som vi er positivt indstillet over for

benytte min mulighed for at tage ordet i anden omgang til at komme ind på de dele af lovforslaget som vi er

adresserer i sin essens lige præcis det med at offentligt ansatte ikke mødes med den respekt som vi synes de fortjener

en vifte af forskellige forslag som ordførerne for henholdsvis socialdemokratiet og venstre meget fint har redegjort for

konsekvens for dem der ikke udviser en sådan respekt ved for eksempel groft at chikanere en politibetjent der blot passer sit arbejde det er essensen af det her lovforslag som er udmøntningen af aftalen om en respektpakke som vi indgik med vores kolleger i blå blok tidligere på året liberal alliance støtter lovforslaget og jeg har lovet at hilse fra vores venner i det konservative folkeparti og sige

at vi i alternativet er enormt

eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste er et af de forslag vi støtter den del af forslag

en person i offentlig tjeneste

intentionerne i det er positive

elementerne i forhold til trusler fremsagt af tredjemand er også noget vi

i hvert fald er positive over for måske med nogle nuanceringer vi finder det overordnet set helt utilstedeligt at personer i offentlig tjeneste og deres nærmeste

risikerer at blive udsat for chikane vold eller trusler på grund af

bare deres arbejde men foruden at de passer deres arbejde

jo en ekstra omstændighed at det arbejde

på vegne af det danske folkestyre derfor fortjener det særlig opmærksomhed og vi udtrykker også vores fulde opbakning til de forslag som jeg har

støtte pakken i sin helhed fordi vi ser en række retssikkerhedsmæssige problemer

er også nogle sociale problemer ved dele af lovforslaget et af problemerne er

om at indføre et skærpet erstatningsansvar hos ledere eller anstiftere af farligt opløb

daglig tale optøjer for den skade som andre personer forårsager det er

af de elementer vi allerede har drøftet her i salen den danske dommerforening kalder det

og advokatrådet opfatter forslaget som en væsentlig ændring af dansk rets almindelige erstatningsretlige principper advokatrådet påpeger at det både teoretisk og praktisk kan være svært at udlede hvem der er anstifter og leder af et opløb de påpeger også at idet anstiftere og ledere kan gøres ansvarlige for uidentificerede gerningsmænds skadeshandlinger

det heller ikke være muligt at fastslå hvem de pågældende gerningsmænd for eksempel har anset for at være lederen af optøjerne advokatrådet finder

rækkevidden af bestemmelserne retssikkerhedsmæssigt betænkelige og de opfordrer til at genoverveje forslaget landsforeningen af forsvarsadvokater

de her overvejelser er i alternativet hundrede procent enige i for så vidt angår den del af lovforslaget

som handler om de varetægtsfængslede og at det kan være en skærpende omstændighed

udøver vold mod tjenestemand det har jeg nævnt tidligere i salen vi er også uenige i forslaget om at hæve normalstraffen for hån skældsord og anden fornærmende tiltale mod personer i offentlig tjeneste fra fem hundrede til fem tusind kroner i bøde og det er vi fordi forslaget vil ramme socialt skævt da socialt udsatte i

sårbare situationer kan ytre sig på måder som kan

set at beløbet er sat for højt fordi de her mennesker i forvejen ikke har særlig meget

vi er også uenige i at indføre bødestraf for udeblivelse fra afsoning uden lovligt forfald

set fordi vi er enige med landsforeningen af forsvarsadvokater som fremhæver at der ofte er tale om personer der i forvejen er meget ringe stillet økonomisk og at udeblivelse ofte må antages at skyldes at man

glemmer at tjekke sin e boks advokatrådet advarer også

ofte her er tale om personer som har dårlig adgang til økonomiske midler så spørgsmålet er om det er retfærdigt at vi straffer dem ekstra særlig set i lyset af deres efterfølgende resocialisering

støtte forslaget om at give kommunerne mulighed for at yde tilskud til

tv overvågning i boligområder det er ikke fordi vi er imod tv overvågning men vi mener

tv overvågning i boligområder medmindre der er en konkret anledning til det som man

fra retsligt hold så overordnet

vi ikke støtte lovforslaget jeg har nævnt er flere elementer i det vi er positive over for

vi er positive over for nogle og negative over for andre jeg tror ikke jeg kan nå at komme dem alle sammen igennem men jeg kan prøve i hvert fald at nå omkring de vigtigste først til dem vi støtter

den del af forslaget der handler om at skærpe straffen for kriminalitet der har baggrund i den forurettedes offentlige tjeneste eller hverv det hører jeg også andre være positive over for det synes vi er

støtte at der bliver indført en ny bestemmelse der gør chikane mod offentlige myndigheder og ansatte strafbart vi lægger også vægt på at begrænsningen sker under hensyn til den europæiske menneskerettighedskonventions bestemmelse om ytringsfrihed og den forøgede tålegrænse for den omhandlende personkreds vi kan støtte adgangen til at sende påmindelse om afsoning på sms uden først at have indhentet samtykke vi kan også støtte at kriminalforsorgen får adgang til indkomstregistre altså for at få oplysninger om sociale ydelser

forslaget om at skærpe strafansvaret for anstiftere af farlige opløb det er for os uklart trods debatten her hvornår der er tale om et farligt opløb og hvad der skal til for at man opfattes som anstifter og leder af dette

blandt andet advokatrådet vi kan heller ikke støtte forslaget om at hæve straffen for fornærmelig tale mod offentligt ansatte vi deler rådet for socialt udsattes bekymring for at det kommer til at ramme særligt sårbare og ustabile mennesker unødigt hårdt

af lovforslagets høringssvar at den hyppigste årsag til udeblivelse er at folk ikke får tjekket deres mails men det hjælper en bøde ikke på og hvis bøden fratrækkes det beløb man kan tjene i fængslet

kan det virke demotiverende i forhold til at deltage i kriminalforsorgens forskellige resocialiserende tilbud vi kan heller ikke støtte den del af forslaget der handler om trusler via tredjemand og trusler der fremsættes offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds samlet set

vores politiske arbejde er jo både

behov for tryghed behov for anerkendelse og der har helt klart været en lang stribe sager

vold og trusler og chikane mod offentligt ansatte på et niveau der er fuldstændig

justitsministeren kom med en pakke

man anerkender offentligt ansattes både udsathed

og krav på på beskyttelse fra

derfor ville jeg også rigtig gerne støtte lovforslaget men der er nogle delelementer i det som er

alternativet og radikale og enhedslisten og sf er

gerne vil lave et ændringsforslag om at splitte lovforslaget

har vi også problemer med nogle af de ting

vi også føler er blevet understøttet af forskellige høringssvar

at en stifter af et opløb som man ikke nødvendigvis

helt klart kan definere skal pålægges en bøde

for noget som som andre gør for eksempel at knuse en en rude

hårde konsekvenser og sanktioner ved vold

over for tjenestemænd i funktion over for politifolk over for socialrådgivere for netop som herre preben bang

er det at arbejde i offentlig tjeneste

ydelse og tjeneste til samfundet som vi virkelig skal værdsætte men der er nogle

trusler via tredjemand jeg har i

få sikkerhed for hvad det betyder

vi har selvfølgelig en udvalgsbehandling hvor vi kan stille en lang række opklarende spørgsmål så vi kan få det på skrift jeg synes stadig væk at der er behov

vi synes også at det er lidt mærkeligt at man starter ud med at sige at der skal være en bødestraf for udeblivelse fra afsoning når vi igen og igen hører at et hovedproblem

ikke kan bruge deres e boks hvorfor starter vi ikke med et fuldstændig fornuftigt lavpraktisk

man sender en sms i forvejen er det

skal folk ind og afsone når de har fået en dom det siger sig selv

folk der ved meget om det siger virker at den her lavpraktiske løsning er

med netop den her skærpede straf i forhold til varetægtsfængslede jeg

det retssikkerhedsmæssigt giver giver nogen mening

stempler folk der på ingen måde er dømt ved at sige at der har

så er jeg personligt lidt ambivalent i forhold til det her med at kommuner kan yde økonomisk tilskud til privates tv overvågning i forvejen synes jeg at vi er et meget meget overvåget samfund hvis man tager den samlede mængde af kameraer med med i billedet så tror

storbritannien frem som et eksempel men hvis man både tager privat og offentlig overvågning

mener jeg at danmark er verdens mest overvågede land det ved jeg ikke om vi direkte skal tilskynde

og at offentligt ansatte har krav på den anerkendelse og på den garanti herindefra

der virker det der er fornuftigt og det der ikke er i strid med

derfor vil vi så gerne stemme for og derfor vil vi også gerne stille et ændringsforslag sammen med de andre partier

komme lidt nærmere ind på de dele af lovforslaget som jeg synes er problematiske og som enhedslisten er negativt indstillet over for

som jeg nævnte under mit første indlæg vil jeg

sige at vi også konstaterede

læste lovforslaget og høringssvarene at advokatrådet finder det betænkeligt at udvide anvendelsesområdet til trusler der fremsættes via tredjemand og at vi i den forbindelse vil stille nogle

udvalgsbehandlingen men af de dele vi er negativt indstillet over for

skærpende omstændighed hvis man begår en kriminel handling mens man er varetægtsfængslet som jeg også har redegjort for i korte bemærkninger under debatten

er uskyldig indtil det modsatte

man kan blive dømt for noget også selv om det efterfølgende måtte vise sig at man var varetægtsfængslet på et grundlag der ikke

det man var varetægtsfængslet for så er der spørgsmålet om

i tjeneste problemet er at det er meget uklart hvad der egentlig

være rart hvis ministeren ville kommentere på de høringssvar som

fra østre landsret og rigsadvokaten som jo netop anfører at det her er overordentligt bredt siger østre landsret

rigsadvokaten siger at der er behov for

skærpet straf for fornærmelig tiltale mod personer i offentlig tjeneste

fra bøde eller fængsel

indtil seks måneder til bøde eller fængsel i indtil en år og som

for socialt udsatte mener også at der i forslaget bør sikres proportionalitet

nogle relativt små forseelser som er begået af udsatte mennesker i nogle sårbare situationer og den bekymring er vi meget

bødestraf for udeblivelse i forbindelse med afsoning kan vi heller ikke støtte

skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af farlige opløb er jeg enig i de bemærkninger som er blevet fremført af

til privates tv overvågning er vi også imod det bygger på en forkert præmis om at tv overvågning er tryghedsskabende selv om forskningen viser at den planlagte

l tre og halvfjerds selv om der er gode elementer i lovforslaget

vi har hørt her i dag

interessant at høre de forskellige synspunkter

og det er egentlig rart at konstatere at der er

det synes jeg er godt for respekten for vores fælles institutioner og autoriteter er grundlæggende for retssamfundet for trygheden og for vores fællesskab og derfor har det fra begyndelsen af min tid som justitsminister det har faktisk været et ønske

en topprioritet at sikre at der hersker den fornødne respekt om dem om det frontlinjepersonale som hver dag går på arbejde for fællesskabets skyld jeg har en respektdagsorden og respektpakke i som det her lovforslag gennemfører er det første skridt på vejen tak til herre peter kofod

ligesom at se signalet i respektpakke i det er nemlig rigtigt at der venter mere mere godt det her lovforslag giver personer i offentlig tjeneste og deres familiemedlemmer en markant bedre strafferetlig beskyttelse mod blandt andet vold og trusler når en person udfører et job på vegne af det fælles skal den pågældende ikke frygte for sin sikkerhed hverken på arbejdet eller i fritiden derfor foreslår regeringen at vold og trusler mod politibetjente fængselsbetjente og andre af fællesskabets repræsentanter fremover straffes hårdere det gælder særligt når det sker i fritiden for er det egentlig ikke en skærpende omstændighed at blive truet eller udsat for vold i sin fritid skal der ikke slås hårdt ned hvis en politibetjent der arbejder med rockere og bandemiljøet i sin fritid bliver passet op på parkeringspladsen uden for et supermarked og truet af

også forstå at en hel del her mener herudover bliver det også strafbart efter straffeloven at genere personer i offentlig tjeneste det

når navngivne politibetjentes adresser portrætbilleder og andre private oplysninger offentliggøres på en hjemmeside eller når socialrådgiveren bliver forfulgt på vej til og fra arbejde vi foreslår også at hæve straffen for fornærmelig tiltale mod for eksempel betjente fængselsbetjente straffen bliver som udgangspunkt en bøde på fem tusind kroner